første spørgetime som jeg har set frem til med at udtrykke glæde over at det i høj grad er lykkedes ikke alene har vi

men jo også med folketingets partier i øvrigt vi har på de måneder der er gået

endda været sommerferie indgået femten gode og brede aftaler sammen med dansk folkeparti liberal alliance og de konservative har vi blandt andet indgået aftale om straksindgreb på asylområdet

integrationsydelse sammen med de samme tre partier og socialdemokraterne har vi aftalt en stramning af reglerne for at opnå dansk statsborgerskab sammen med dansk folkeparti og socialdemokraterne har vi indgået en aftale om et tryggere dagpengesystem som har skabt ro om dagpengene sammen med dansk folkeparti socialdemokraterne og radikale har vi indgået aftale om blandt andet kommunernes og regionernes økonomi og de fremtidige afgiftsvilkår for el og brintbiler og sammen med sf alternativet dansk folkeparti og de konservative har vi genindført boligjobordningen sådan som vi lovede det før valget og sammen med alle partier i folketinget altså også enhedslisten har vi indgået en aftale om fordeling af forskningsreserven i to tusind og og seksten

derfor synes jeg man i al stilfærdighed kan sige at selv om der jo ofte tegnes et billede af at politik

er drevet af konflikter og uenigheder

mange ting der også binder tingene sammen og jeg vil i hvert fald gerne benytte lejligheden her til at takke alle for at vi har nået så meget på så relativt kort tid det bringer danmark i den rigtige retning også på en solid måde og jeg håber at den konstruktive

også vil fortsætte ind i de finanslovsforhandlinger som spidser til i de kommende dage og i det hele taget lægge linjen for vores samarbejde fremover se i dag er det jo den tredje november det betyder at der er præcis en måned til at danskerne skal til folkeafstemning hvor vælgerne får muligheden for at omdanne det danske retsforbehold til en tilvalgsordning

hvis vi stemmer ja så kan danmark selv bestemme hvilke dele af eu samarbejdet vi ønsker at deltage i så kan danmark forblive fuldt medlem

europæiske politisamarbejde europol ligesom vi også kan deltage i andre dele af samarbejdet blandt andet om bekæmpelse af terror

pædofiliringe og andet det er den sikkerhed vi får hvis vi stemmer ja

ryger vi ud af europol og der skabes utryghed for så vil det være helt op

beslutte om vi må deltage og i givet fald på hvilke betingelser

enkelt ønsker vi at danmark selv skal bestemme eller foretrækker vi at andre gør det for os jeg synes naturligvis sammen med et meget bredt flertal i folketinget at vi selv skal bestemme

vil gerne endnu en gang understrege

den tredje december ikke drejer om asyl og indvandring jeg afgav ved folketingets åbning det løfte den garanti at hvis det skulle komme dertil i en fjern fremtid så vil der blive holdt en særskilt folkeafstemning og det er en garanti som

aftalepartier har gentaget og alle har accepteret og som nu bliver skrevet ind i bemærkningerne til

det lovforslag som ligger til grund for folkeafstemningen

blev skabt tilbage i to og halvfems og som alle regeringer som bekendt har respekteret lige

min spørgetid på det der for socialdemokraterne er det allervigtigste

politik handler jo i bund og grund om hvad det er for et samfund vi drømmer om hvad det er for et samfund vi arbejder for så helt kort og forhåbentlig også helt præcist til statsministeren

det er besparelser

skoler kan statsministeren bekræfte at regeringen planlægger at gennemføre kommunale besparelser på syv milliard kroner i to tusind og nitten hvis man sammenligner

det skaber jo altså mulighed for at nogle af pengene kan omprioriteres til

kan omprioriteres til velfærd i regionerne

forbrug i staten og nogle af pengene kunne i princippet også omsættes til velfærd for borgerne i form af skattelettelserne derfor kan man ikke ud af det omprioriteringsbidrag med sikkerhed sige hvad det er for et offentligt forbrug der er til rådighed for kommunerne i to tusind og nitten

præcis sige hvilket rum der er i to tusind og seksten

har et finanslovsforslag hvor vi har et omprioriteringsbidrag returnerer en meget stor del af det

til kommunerne bortset fra

og nu drøfter vi så med folketingets politiske partier

jeg kan jo ikke i dag stå og give nogen garanti for at der ikke ender med

og det vil sige at der netto netto

mindre i hvert fald indtil vi nu er kommet ind i finanslovsforhandlingerne som jeg ikke

det er klart

var et omprioriteringsbidrag det siger sig selv det ville også være nemmere at være minister både i den her regering og i alle tidligere regeringer hvis staten ikke havde et tilsvarende system hvor ministrene har været ansvarlige

at levere to procent om året men vi synes nu altså det er klogt at man så at sige hele tiden rører i gryden for at frigøre nogle penge som som kan investeres og jeg står ikke her og udelukker at en del af det der frigøres kan geninvesteres i velfærd

den ældre der har behov for ældrepleje det er jo om der er penge nok eller ej kan vi opretholde et stærkt velfærdssamfund eller ej jeg har sagt meget klart at syv milliard kr der skal spares på børn og ældre lægger socialdemokratiet ikke de afgørende mandater til og jeg forstår at der gælder det samme for en række øvrige partier derfor vil jeg

statsministeren måske her til slut på første runde bekræfte at hvis der skal spares så mange penge ude i landets kommuner

og selv havde været med i en regering som har ført en politik

er tre tusind færre pædagoger så det der med bare at stå og gøre forbrug lig med kvalitet ville jeg vare mig

i hvert fald ikke vores tilgang til det vi ønsker at stå vagt om et stærkt velfærdssamfund men vi ved også at hvis vi skal skal kunne gøre det og dermed også også finde ressourcer der kan prioriteres ekstra til sundhed når det presser sig på eller hvilke områder der nu presser sig på så skal vi i en knap tid alle sammen også levere og det er jo grundlæggende det vi beder kommunerne om og så tager vi løbende stilling til når vi laver kommuneøkonomiaftaler og når vi laver finanslovsaftaler

er det største problem i den her diskussion er at vi har at gøre med en regering der gør det til et spørgsmål om teknik

det kan man jo bare ændre på hvis man ønsker

alt bliver til et spørgsmål om teknik men det er ikke det velfærdssamfundet er

penge at gøre godt med så er det ikke dér man kan lave de store velfærdsinvesteringer men man kan holde hånden under velfærdssamfundet

at bruge det beskedne råderum til skattelettelser når man som statsminister som regering som folketing har muligheden

på det vi er fælles om hvis jeg skal være ærlig synes jeg ikke alt i vores velfærdssamfund er perfekt jeg synes at den gamle mand der har knoklet og arbejdet hele sit liv skal have en ordentlig ældrepleje

ikke teknik men en reel politisk vilje til at prioritere det vi er fælles om

og lave politik er jo at sige vi er nødt til at have det man kunne kalde et udviklingspres på alle dele af den offentlige sektor for at man alle steder i

nemlig enig i at alt ikke er perfekt jeg kan da også komme i tanker om situationer hvor sygefraværet er unødig

hvor personalefluktuationen er unødig stor

hvor der bruges for meget på bureaukrati og for lidt på kerneopgaver og det er da derfor at vi har brug for at have det her pres sådan at man alle steder gør alt hvad man kan for at

det vi så frigør der de milliarder vi frigør

det kan vi rimeligvis få en stor diskussion om

til hvad jeg blandt andet synes at folk med små arbejdsindkomster i danmark skulle

beholde lidt mere af deres lønindkomst selv

men at have en stor ideologisk diskussion om at kommunerne år for år skal levere det halve af det vi siden engang i

derfor vel egentlig en stærk appel fra min side

hvis man vælger som regering

at prioritere vores fælles velfærdssamfund

i sidste ende at folketinget får noget at lave politik for

blandt andet derfor at min regering lægger op til at bruge

den regering fru mette frederiksen var medlem af havde lagt op til at vi skulle gøre i to tusind og seksten det er

at tilvejebringe penge så man selv kan lave politik så bliver der færre penge for pædagogen til at lave pædagogisk arbejde så bliver der færre penge til skolelæreren til at kunne uddanne næste generation og måske værst af alt så bliver der færre penge til dem der skal passe på dem der har allermest behov for

og svare på spørgsmål der handlede om at der var en nulvækst i kommunerne det var der så ikke det

at det blev minusvækst målt på servicerammerne dengang der var den sidste regering

jo sådan at det er teknik politikken består i at vi år for år tager stilling til hvad

kommet ud af valget den attende juni

jo bestemt også gerne vil diskutere med statsministeren nemlig folkeafstemningen den tredje december det er jo om kun en måned at danskerne skal tage stilling til noget der er meget meget væsentligt

danskerne engagerer sig i den

statsministeren bruger en del af sin taletid i dag på at sige

danmark ikke kan forblive i europol med et nej

det jo i strid med de faktiske omstændigheder

bruge de muligheder men det får vi selvfølgelig en masse politisk debat om fra nu af og så frem til den tredje december

meget frem til det som jeg gerne vil have svar på i dag

som vi har folkeafstemningen på det synes jeg er nyttigt at vi har en enighed om

i den videre politiske kamp

enig med mig i at det man beder danskerne om den tredje december

rent juridisk efter grundloven er at ophæve hele suveræniteten på det retlige område altså efter grundlovens begreber om at man kan afgive suverænitet enten ved fem sjettedeles flertal eller ved en folkeafstemning

på det retlige område og derefter er det et spørgsmål om hvorvidt folketingets flertal så vil benytte sig af den ret eller ej det kan vi have en politisk diskussion om

eksklusiv mulighed ligesom

at tilvælge de dele af eu samarbejdet som vi synes giver giver mening det er sådan det er præcis af den grund har det også ligget mig så meget på sinde

vil skabe en situation hvor et folketingsflertal kan vælge

bruge den her eksklusive mulighed for at vælge fra buffeten til at vælge asyl og flygtningesamarbejdet til det kan kun ske hvis der

er at ophæve hele suveræniteten på det retslige område så det der er betydningen af det efter den tredje december hvis det er blevet et ja er

ikke længere efter grundlovens bestemmelser skal være enten fem sjettedeles flertal her i folketinget

så er det herefter rent juridisk op til folketingets flertal at vurdere fra sag til sag om vi skal

og det kan man gøre med et almindeligt flertal juridisk set

kunne gøre det efter et ja den tredje december

asyl og flygtningeområdet så kræver det en forudgående folkeafstemning

man forsøger at pakke politik ind i jura at der bliver skabt et billede af at hvis folk stemmer ja den tredje december

det sådan fuldstændig tilfældigt hvad der så kommer til at ske det bliver nemlig ikke tilfældigt

udsat for vold kan tage deres tilhold på deres voldelige ægtemand med til udlandet og den slags ting jeg har faktisk til gode rigtig at høre nogle af de partier der anbefaler et nej være imod nogle af de ting vi vil tilvælge

et politisk udsagn hvor statsministeren siger og også tidligere har sagt her i folketingssalen at han vil give en garanti til

vi så tage en diskussion om og jeg så også at venstres egen eu ordfører mente at det var en garanti som statsministeren kunne udstede så længe han selv sad som statsminister eller som formand for venstre

at det er en politisk diskussion hvor man forsøger at overbevise danskerne om at de kan tage det med ro men sagen er rent juridisk efter grundlovens bestemmelser

hele suveræniteten på det retlige område resten er en diskussion om om man så har tiltro til at et politisk flertal herinde vil administrere den ret efter de ting som statsministeren blandt

sikkert vil gentage tror jeg rigtig mange gange i perioden frem

er danskerne stemmer og det grundlag som danskerne stemmer på er et grundlag som betyder at man ikke kan tilvælge flygtninge

europa ud over dem vi kender i dag og

måske det er lidt ærgerligt at stå og skabe et billede af at det kan man så ikke fæste lid til hvorfor skulle man ikke kunne fæste lid til

en integreret del af grundlaget for det lovforslag som folketinget forventeligt vedtager fuldstændig ligesom da vi havde afstemningerne tilbage efter det nationale kompromis med de fire undtagelser som jo altså har stået der indtil

der er jo ingen der kan gøre sig nogen som helst forestilling om at der på noget tidspunkt vil være et flertal i folketinget der vil gå til angreb på de fire undtagelser tilbage fra nitten to og halvfems

have spurgt danskerne først og på samme måde kan man jo fæste lid til at

konsekvenser over de næste par år er det syv milliard

ude i kommunerne og det kan altså ikke gennemføres uden det får alvorlige

mærkbare konsekvenser i vores vuggestuer vores børnehaver vores ældrepleje og vores folkeskoler sådan som venstres egne borgmestre i øvrigt også har været ude at sige ligesom det unægtelig vil komme til at koste tusindvis af stillinger altså fyringer af sosuer

i forbindelse med finanslovsdebatten og vi var flere der spurgte dansk folkeparti

går ind og lægger stemmer til nedskæringer i kommunerne for syv milliard kroner og det var meget svært at få et svar på men så vidt man sådan kunne forstå dansk folkeparti

mente de at det også bare var noget teknik

folketingsmedlemmer fra venstre sige

af de her syv milliard kr som skal skæres på vores skoler børnehaver og

nu hørte jeg så faktisk statsministeren sige her i dag at

garantere

var tom derved at vi næste år ville bevæge os ud over det der er grænsen for hvor stort et strukturelt underskud man må have og som det er fornuftigt at have hvis man vil føre en sund økonomi vi var udfordret af at der var udstukket nogle løfter og nogle regninger som der ikke var fundet finanisering

af at nu var der afgiftsfritagelse

det var bare ikke finansieret det har vi været nødt til at tage alvorligt og det er jo baggrunden for at vi har været nødt til at stramme op med i første række tre milliard kroner for overhovedet at komme ind til kanten af eu reglerne og med yderligere to milliard kroner for at komme lidt væk fra kanten

færre penge end det man både troede

så samtidig at have mulighed for at føre politik

udfordrer systemerne hvad enten de er kommunale

at levere nogle bidrag det er jo sådan det er tænkt derfor ligger det

i den aftale vi har med kommunerne

skal samarbejdes og at vi skal være åbne over for kommunale ønsker om

der kan laves nye administrative processer og

gøre livet lettere for dem når vi nu beder dem om år for år at finde en en procent

fru mette frederiksen derfor håber jeg da også i allerhøjeste grad at herre kristian thulesen dahl lytter rigtig godt efter

at ville skære ned i kommunerne

aftale det her men det har kommunerne at afvise på det allerkraftigste

i to tusind

lidt overraskende i alt det her at det kommer til at stå som om det er sådan en helt ekstraordinær ond opfindelse vi vi har fundet på

set båret af den grundlæggende sunde fornuft at det er godt for alle institutioner alle ministerområder alle kommuner alle regioner

af kroner de penge skal bruges klogt og ja der kommer da en politisk diskussion om hvad de skal bruges til

kollektiv velfærd

det er sjældent at det sker jo nu kom jeg

for de mange penge man kommer til at fjerne

når han siger

vil berøre den helt borgernære velfærd i for eksempel vores daginstitutioner folkeskoler og på ældreområdet

kommunerne skal skære

lave politik i sammen med et flertal

er at sikre den individuelle velfærd i det her samfund

blandt andet for de mennesker der står op hver morgen arbejder hårdt og ikke får nogen nævneværdig gevinst ud af det det er også velfærd at de kan få lidt flere penge til sig selv så de har en mulighed for at tage på ferie så de har en mulighed for at skifte sofaen ud med en ny når den gamle

jo også velfærd og det vil jeg kæmpe for men hvordan det falder ud kan jeg ikke stå og give en sikker

det afgøres år for år i forhandlinger med folketingets politiske partier derfor kan man ikke konkludere sådan som fru johanne schmidt

betyde noget ganske bestemt om hvor mange offentlige ansatte der er i to tusind og nitten for det det ved hverken jeg

et midterparti i den forstand at vi jo gik til valg på at hente en procent

går regeringen ud og laver et omprioriteringsbidrag og får socialdemokraterne til at skrive under på det vi takker for for indsatsen

det har statsministeren også været inde på og der vil

for at statsministeren ikke har udstedt nogen garanti om at nogle af pengene ikke kunne bruges til at skabe privat velfærd altså skattelettelser men synes statsministeren at det er en god aftale som regeringen har indgået når den har lavet en dagpengereform som mindsker beskæftigelsen og koster tre hundrede million

vi lavede tilbage i to tusind og ti og den aftale vi lavede tilbage i to tusind og ti var en aftale der gav et øget arbejdsudbud på omkring femtentusind det var et af de rigtig store bidrag

reform der sammen med efterlønsreformen gjorde at da vi gik til valg i to tusind og elleve kunne vi føde en ny regering det var

desværre ikke vores egen men så en anden som heldigvis blev på det spor vi havde lagt ud

men det gjorde de med nogle reformbeslutninger som gjorde at der

ville der have manglet mere end fyrre milliard kroner

hvis man ser isoleret på det vi lige har aftalt så trækker man et arbejdsudbud ud men helt ærligt

fra dagpengereformerne er jo positivt det er mere end fjortentusind ekstra i beskæftigelse så det er en god aftale også fordi den nu skaber ro og harmoni også politisk og det er der jo brug for

i grundloven om at man skulle lave en aftale det er en politisk beslutning det er regeringen der har taget initiativ til det man har ovenikøbet som oppositionsparti været med til at

som havde fået til opgave at lave en en neutral reform

er man jo skredet fra det som man var enige om nemlig at den skulle være omkostningsneutral og ikke gøre noget dårligt for beskæftigelsen til

lave en dagpengereform altså justeringen vi tog

i to tusind og ti og har hele vejen igennem sagt at det grundlæggende var en fornuftig reform blandt andet fordi den altså gav de her femtentusind ekstra

beskæftigelse ude på ude på arbejdsmarkedet så

jo blandt andet derfor jeg selv sagde i valgkampen at vi gerne ville lægge os i selen for at lave en bred aftale efter valget hvis vi

ansvaret som kunne skabe ro omkring det her nu er der skabt ro

det radikale venstre har tilsluttet sig og som jo betyder at det her spøgelse i dansk politik er manet i jorden i øvrigt også på en måde hvor vi skaber en tilskyndelse for folk til at tage korttidsbeskæftigelse og andet

det kommer bare oveni at man også har hævet afgiften på elbilerne at man har hævet afgiften på diesel at man har lavet en boligjobordning som koster op imod en million kroner per job

fundet x antal tusinde danskere om året stukket dem ottehundredetusind kroner og bedt dem om at ligge stille hjemme på sofaen

billigere løsning det er den del af det som vi altså har set indtil nu vi glæder os til de finanslovsforhandlinger som nu går ind i den afgørende fase og hvor vi håber

at sætte et afgørende aftryk selv om der bliver svaret og det anerkender jeg

være enig i svaret men jeg vil bare stadig væk gerne understrege at jeg synes det er rart

og de drøftelser der føres i øjeblikket om et kontanthjælpsloft som har det samme sigte og som jo alt sammen skal være med til at lægge platformen for at vi

kan vende tilbage og diskutere en skattereform for vi er ikke enige om alt nej selvfølgelig er vi ikke det og det skal vi heller ikke være men jeg tror vi grundlæggende er enige om at hvis man skal have velfærd er man også nødt til at have velstand det er velfærdens forudsætning og velstanden sikres nu ved at danskere er i arbejde at virksomheder investerer i danmark at der er gang i danmark og det

prioriterer skattelettelser og ikke kun øget

snowden har med store store personlige omkostninger jo afsløret masseovervågning af borgere ikke bare borgere i usa men også borgere i europa

enhedslisten sammen med undertegnede da jeg var løsgænger

lyset af det vi nu har oplevet med

anbefaling til eus medlemslande så genfremsætter enhedslisten og alternativet vores beslutningsforslag

den her samling så mit første spørgsmål er egentlig hvad

om det beslutningsforslag og dermed

og den vil så blive behandlet i det danske system som så vil vurdere om han opfylder betingelserne om han har et

jeg har meget svært ved se hvad grundlaget skulle være for at folketinget ved en særlov skulle tage et helt ekstraordinært skridt og tilbyde en amerikansk statsborger politisk amnesti i

se ikke noget grundlag for at antage at han er en person som er udsat for politisk forfølgelse

han er eftersøgt for en række lovovertrædelser det er hvad han er og usa er en demokratisk retsstat men det er skal stå og sagsbehandle en eventuel fremtidig

edward snowden hvis han af vanvare skulle finde til danmark men jeg kan med bestemthed sige

ikke regeringen der initierer en særlov eller stemmer for en særlov

ulovlig masseovervågning det er ikke bare mig der står og siger det her det er jo også konklusionen

også har lavet nye regler for nsas ageren så jeg er selvfølgelig ked af at der ikke er den opmærksomhed

basale demokratiske frihedsrettigheder

at spørge statsministeren om statsministeren mener at de afsløringer

vi har set edward snowden er kommet med har gavnet eller skadet den almindelige danskers

herunder retten til privatliv også

person der er politisk forfulgt og dermed har et individuelt beskyttelsesbehov ja eller nej opholder den person sig i danmark på dansk territorium så man kan indgive asylbegæring ja eller nej og for mig at se er det jo nej til

er eftersøgt for noget der alt andet lige må man forstå er kriminelt så handler det

håndtere det på en måde der respekterer menneskerettigheder og krav

ville de rigtig gerne stille statsministeren

citerer jeg det tager statsministeren advarslerne fra dansk industri dansk energi og dtu alvorligt når de samstemmende advarer om at regeringens besparelser

grønne område vil ødelægge den danske førerposition og dermed muligheden for eksport af grøn teknologi så vores medlemmer har faktisk sagt læser statsministeren

til erhvervslivet jeg hører endda tydeligere end jeg hører inde i mit eget hoved en diskussion der handler om

at balancere det og ja det ville da have været lettere hvis vi bare havde så mange penge at vi ikke skulle prioritere men altså situationen er den at vi er nødt til at stramme finanspolitikken for at være på den rigtige side af stregen og så

skriver vi os stadig væk ind i det eksklusive selskab der overholder eus målsætninger så jeg kan godt stå ved de prioriteringer vi

så havde vi ikke prioriteret at tage penge fra verdens fattige og fra de fattigste i danmark for at finansiere velfærden men ikke desto mindre

har der budt sig lejligheder til hvor vi også har haft mulighed for at yde indflydelse og det vil vi fortsætte med et af de områder hvor vi

også selv om statsministeren nu er kommet til

at der nok kun findes en europæisk løsning på på flygtningeproblemet og ikke kun en dansk som den vi hørte om i valgkampen men men vores uenigheder til trods vil jeg også gerne på det område

af den integrationsydelse som er en ny variation over det gamle tema starthjælp

men men den uenighed skal ikke stå i vejen for at vi så prøver i fællesskab at afhjælpe konsekvenserne af den

nemlig at de flygtninge der kommer i stort tal skal integreres hurtigst muligt

finde en permanent bolig får arbejde og kan forsørge sig selv problemet med integrationsydelsen uanset hvad man mener om den er at den gør arbejdet sværere fordi den gør at mange bliver nødt til at blive placeret i midlertidige boliger derfor vil jeg gerne spørge statsministeren i

muligt at samle en kreds af partier i forbindelse med finanslovsforhandlingerne som er villige til at kigge på kommunernes nu større problemer

uanset hvad vi har af uenigheder om udlændingepolitikken og om integrationsydelsen er det en udfordring at de her flygtninge nu bliver placeret i midlertidige boliger det giver en dårlig start på integrationen det forhindrer

overhovedet vel at mærke i en situation hvor den politik man gik til valg på var en politik

men ellers ville det gode spørgsmål være hvad var det så for nogle besparelser man havde lagt op til men men

har en meget stærk tro på at det forhold at folk får en integrationsydelse svarende

er det nogle opholdsvilkår som gør at danmark ikke fremstår ekstraordinært attraktivt og det har betydning i den her krise vi står i som

det helt nye er at folk jo ikke kun flygter fra noget de flygter også til noget danmark er ikke det første sikre land man når til hvis man flygter fra krigen i syrien

og kommer til et land nummer to land nummer tre land nummer fire land nummer fem land nummer seks land og indgiver

der ønsker vi helt åbent ikke at

en del af det for at sige det helt åbent og det er vi nok ikke enige om det andet er at vi tror ret meget på at når man laver en ydelse på det her niveau så er der en større tilskyndelse til at tage et forefaldende arbejde

det tredje er at vi har lagt en sprogbonus ind

krakelerer ved nærmere eftersyn det er måske op imod halvdelen af dem som er latinske analfabeter og derfor giver det meget meget god mening at skrue en ydelse sammen

det vel sådan i runde tal en der kommer i arbejde for hver gang ni og halvfems mennesker bare får en lavere ydelse

derfor bliver udfordringen jo og derfor gentagelsen af mit spørgsmål så

får en chance for ikke ødelægge den gode stemning

at svare på spørgsmålet hvad skal vi gøre for alle de andre hvad skal vi gøre for de ni og halvfems ud af hundrede som kommunerne nu får vanskeligere ved at integrere som ikke har råd til at bo i permanente boliger og derfor må bo i de barakbyer der nu skyder op rundtomkring fordi statsministerens

og regeringens politik gør at de nu i ringere grad end før er i stand til at betale deres

dobbelt sigte antallet betyder noget vi får mange asylansøgere i danmark i øjeblikket

at vi har justeret nogle opholdsvilkår noget af det kan man jo tilskrive den tidligere regering

da den tog initiativet til at lave det midlertidige beskyttelsesgrundlag

som er migranter når de når frem til den danske grænse om at det ikke behøver

at løse den her integrationsopgave så er vi i øvrigt i en løbende dialog med kommunerne og jeg kan ikke udelukke at vi i den sammenhæng også bliver nødt til at komme tilbage til folketinget

er ude i kommunerne i en situation hvor presset er større

tv avisen i går vi kan bare påpege at når ydelsen bliver lavere så bliver vores opgave desto sværere

det er det udgangspunkt der bliver for integrationen og det er derfor vi siger skal vi så ikke mødes i boligforligskredsen

hvad vi kan gøre for kommunerne for at afbøde konsekvenserne af regeringens politik så vores fælles mål om at få flygtninge i arbejde hurtigst muligt

opnås og ikke lider skibbrud som følge af regeringens ideologiske ridt med integrationsydelsen som i hvert fald med de gængse regnemetoder

tiltag der er taget i dansk politik

en årrække som har gjort at vi har en mere realistisk grundtone i

en række andre lande vil jeg være af den faste overbevisning

her er en udfordring det er svært ja vist er det da svært og vist er det da udfordrende men vores overordnede politik går ud på at en balance

leve op til vores internationale forpligtelser og så i øvrigt gøre det på en sådan måde at vi ikke får et større antal til danmark

meget på sinde at hjælpe regeringen og bakke

på alle måder stå bag den og også i det lys mit spørgsmål

ved det

boligejernes tryghed og derfor vil jeg gerne have

at oplæse et svar fra skatteministeriet til en dansker der har skrevet til ministeriet og spurgt

jeg citerer for at skabe tryghed om den enkelte boligejers økonomi er der blandt folketingets partier indgået en bred politisk aftale om at holde boligskatterne i ro i de nærmeste år det betyder at skattestoppet for så vidt angår ejendomsværdiskat og grundskatteloftet for så vidt angår ejendomsskat

fastholdes jeg tager lige det sidste igen det betyder at skattestoppet for så vidt angår ejendomsværdiskat og grundskatteloftet for så vidt angår ejendomsskat altså grundskyld fastholdes

noget tyder på at regeringens embedsmænd skriver til boligejerne at boligskatterne holdes i ro næsten som om der var et skattestop der også gjaldt grundskylden så tænkte jeg at det her jo må være det rette sted at spørge statsministeren om statsministeren mener at danske boligejere her reelt har et skattestop

refererer til er jo den definition som vk regeringen lagde til grund og som både venstre og det konservative

efter år efter år så det er ikke noget jeg har ejerskabet til

det har begge vores respektive partier rummer det så en udfordring ja det gør det jo og der er rejst en

at den reguleringsmekanisme vi har lagt ind

skatterne af nogle værdistigninger kommer med en meget betydelig forsinkelse og det er egentlig meget svært at forstå at ens grund som måske i øjeblikket slet ikke stiger i pris nu stiger i skat

skat af nogle gamle værdistigninger det er noget meget meget indviklet noget så det man vel kan nå frem til er at jeg har

og det rigtige sted at gøre det er jo

finansministeren præcis i det her dage som en integreret del af de afsluttende forhandlinger om finansloven for

der er ikke et skattestop

en fornuftsbetragtning så ideelt set ville vi da gerne gøre mange ting også i relation til det her tema vi er jo bundet af at tingene skal hænge sammen

vores hovedprioritet ligger et andet sted

folk med små arbejdsindkomster for at sikre fremtidens velstand men jeg har jo vist den åbenhed over for søren pape poulsen at jeg har skabt rum for at den her diskussion også kan trækkes ud

al økonomi er prioriteringer uanset hvor man er henne i det her samfund eller i den offentlige sektor kan statsministeren så bare

for min skyld pege på en skat

ikke kan have fuldstændig tillid til om værdiansættelserne så nødvendigvis også er de rigtige men ellers er det jo grundlæggende en skat der betales og hvis den betales med et højere beløb så dækker det over

er en bagvedliggende værdistigning som et eller andet sted også skal kapitaliseres men man kan jo ikke spise sin jord

derfor rummer den form for beskatning selvfølgelig nogle ikke mindst likviditetsmæssige udfordringer

en lille løbende indkomst det er jo derfor at vi historisk har været inde

type debat vil vi gerne ind i igen

hvad de vil men det var mere for at sende et signal om hvad vi i givet fald også

fyrre stykke fire mens rune lund

matthisen begge har søgt om orlov fra den tredje november to tusind og femten jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke tre litra a hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderne indkaldes som midlertidige medlemmer

at første stedfortræder for enhedslisten i fyns storkreds jesper kiel godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den tredje november to tusind og femten i anledning af rune rune lunds orlov og at første stedfortræder for alternativet i fyns storkreds nikolaj amstrup godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den tredje november to tusind og femten i anledning af roger matthisens orlov er der nogen der ønsker ordet

vi tre af hans andersen leif lahn jensen bent bøgsted

så er afstemningen sluttet

herefter er forslag til vedtagelse

nummer v fire af finn sørensen josephine fock

har indstillet

gælder også i forhold til vores lufthavne og man kan jo sige at formålet med lovforslaget her er at fastslå det princip at der skal være fri offentlig adgang til lufthavnene i danmark en god og effektiv infrastruktur

vigtig forudsætning for at skabe vækst og beskæftigelse

der er problemer i dag i forbindelse med vores lufthavne som vi skal have løst og det er efter vores opfattelse et problem at der i dag er stor trængsel på vejene omkring københavns lufthavn på grund af taxier i tomgang der venter på at komme ind til taxaområdet i lufthavnen eller når det ikke er til at få en taxa ved aalborg lufthavn når man kan komme med fly fra københavn til aalborg på fem og fyrre minutter

tidsbesparelsen rent faktisk kan ædes op af lange ventetider på en taxa det er ikke optimalt og vi ser

set det lovforslag her som en del af løsningen vi mener at transportministeren skal forsøge at få løst nogle af de skitserede udfordringer ikke mindst set i lyset af at den generelle trafik vil være stigende i de kommende år og lovforslaget som vi behandler i dag

vi mener fra socialdemokratisk side at det er fornuftigt at vi med lovforslaget får slået fast at der fortsat skal være fri adgang til og fra vores ankomst og afgangsterminaler i mindst femten minutter det er vigtigt for socialdemokraterne at slå fast at private bilister også i fremtiden

læsse af og på i et kvarter at det skal være gratis omkring vores lufthavne og at trafikledelsesordninger kan være med til at optimere trafikken til og fra lufthavnene og at sikre et bredt udbud af transportmuligheder vi synes også det er fornuftigt at transportministeren skal godkende etableringen af trafikledelsesordninger så fællesskabets

ønske om større mobilitet ikke tilsidesættes af lufthavnenes ønske om indtjening endelig lægger lovforslaget op til at flyvepladserne bevarer muligheden for at opkræve betaling ved erhvervsmæssig personbefordring men at de samlede betalinger ikke må overstige flyvepladsernes omkostninger til etablering og drift det er altså ret vigtigt at slå fast at det her ikke skal være endnu en indtjeningsmulighed for lufthavnene men at man kun kan opkræve det som der rent faktisk er i anlægs og

fremtidige arbejde at dykke lidt dybere ned i om

det beløb der i dag betales nemlig seksten kroner per taxa rent faktisk står mål

der er i forhold til anlægs og driftsudgifterne

er vi socialdemokrater optaget af at der er let adgang til og fra vores lufthavne og vi håber at det her lovforslag kan bidrage til det

hovedstaden og københavns lufthavn skulle man ikke

tage en taxa til lufthavnen og også få fat i en taxa når man nu lander derude og skal videre så det er ganske udmærket at det her bliver frit tilgængeligt for alle taxaselskaber

selskab med hensyn frie parkering bakker vi også op om det selvfølgelig

man ikke betale for det det er snart de færreste steder man ikke

man har en elbil som er afgiftsfritaget men jeg synes det er glimrende at man også har mulighed for af og pålæsning i lufthavnen

et kvarters varighed det skal lufthavnen

tage penge for så alt i alt

godt forslag der sikrer en en fri og lige

betales så meget så man vedligeholder den infrastruktur

taxaer og busser samt mellem de private former for transport og den kollektive trafik forventes at blive endnu mere

komplekst den eksisterende lovgivning tager ikke et tilstrækkeligt hensyn på den ene side til at afbalancere behovet for at sikre et fortsat bredt udbud af muligheder for transport af personer til og fra lufthavnens terminalfaciliteter og på den anden side lufthavnens behov for at etablere trafikledelsesordninger med henblik på at forbedre udnyttelsen af lufthavnens adgangsveje opholdsarealer faciliteter til parkering med videre med lovforslaget som jo også tidligere ordførere har været inde på foreslås det at lufthavnene gives mulighed for

kunne organisere trafikken ved at forbedre udnyttelsen af adgangsveje opholdsarealer gennem trafikledelsesordninger københavns lufthavne as som satte en trafikledelsesordning for taxaer i drift i oktober måned vurderer at en sådan ordning vil kunne reducere den daglige ventetid og kørsel i kø for taxaer på lufthavnenes arealer med ni hundrede timer det vil derfor også få positive erhvervsøkonomiske konsekvenser

lovforslaget blokere for at lufthavnene gør deres monopolstatus for parkering til et middel de kan tjene penge på derfor foreslås det at private personer kan parkere gratis i mindst femten minutter så de for eksempel let kan afhente et familiemedlem eller andre bekendte efter en lang rejse på baggrund af de nu nævnte grunde vil venstre anbefale at vi stemmer

det ser vi sådan set frem til at vi kan få på plads med det

der er noget misbrug af det her med

har mulighed for opkræve betaling jeg tænker også at der er en naturlig interesse for lufthavnen i selv at sørge for

som taxaer er en ydelse som fungerer for lufthavnen

dem der ligger tæt på malmø og roskilde men altså også

også at staten jo ejer en del af lufthavnen har mulighed for at udøve sit pres ad den vej så

til lufthavnen så synes jeg at man skal bide mærke i

bliver en samfundsøkonomisk gevinst altså taxavognmænd og

i lufthavnen til at holde i kø

at betjene kunderne ved at køre dem fra

frivillige aftale som den bliver kaldt betyder

at de taxachauffører der kører ind for at tage en passager op

en rigtig god idé at sikre at der er hånd i hanke med det her så man ikke pålægger en branche alt for store udgifter

også sikrer at der er ordnede forhold og ikke

fra lufthavnen og selvfølgelig

som har ulejliget sig

deltage i høringsrunden og han påpeger at flyvepladsområdet i kastrup jo i sin tid blev foræret det

dengang statslige lufthavnsselskab men senere er det jo videresolgt til udenlandske kapitalfonde som jo excellerer i at føre overskuddet fra lufthavnen ud af landet og i skattely det er

indvending der gør at jeg er lidt skeptisk

og til lov om private fællesveje og

færdselsloven som de regelsæt der i virkeligheden regulerer den fri adgang

noget som også andre høringssvar fremhæver herunder høringssvaret fra vejdirektoratet og jeg synes faktisk ikke at høringsnotatet

men også taxi og busvognmænd har jo en god forretning ud af at betjene så stort et trafikknudepunkt som

management system hvis det skal udtales på engelsk som er indgået mellem københavns lufthavn og de fire bestillingskontorer i hovedstaden det er selvfølgelig en frivillig aftale og som

kan jo opsiges

profiterer af aftalen og det må man nok sige

jeg er faktisk ikke opdateret på om der også

baggrund er enhedslisten faktisk tilbøjelig til at sige at lovforslaget er overflødigt

eller i det mindste burde man måske afvente en evaluering af den nye ordning i københavns lufthavn og sådan en evaluering

vel finde sted i løbet af et halvt eller et helt år så

noget vi behøvede at vente i i årevis på skulle regeringen fastholde lovforslaget bør det tilføjes en evalueringsbestemmelse der gennemføres efter

vi har i øvrigt bestemt sympati for bestemmelsen om at der skal være mindst femten minutters fri parkering om end vi også godt kan se at der kan opstå et problem med

til lufthavnen men ikke desto mindre

er det jo vældig fornuftigt hvis man ser bort fra uber vi kan godt se

forudser kaos med en sådan bestemmelse

i det hele taget også kigger på den proces som

ikke helt sige mig fri for en opfattelse af at lufthavnen

kunderne er til for dem og ikke omvendt som det sikkert fremgår af denne ordførertale

forbeholder enhedslisten sig sin stilling

der kører til og fra men lovforslaget her handler jo netop om at kunne holde hånd i hanke med københavns lufthavn

betaling for de udgifter der kan være som må være omfattet af det her

trafikledelsesordning er det ikke korrekt at

man opbygger en stor servicetjeneste derude som jo også skal holdes ved lige og

at gennemføre lovgivning og opbygge det her bureaukrati

lavet en frivillig aftale derude og så kunne man måske lige vente og se

i kastrup og omegn og fylder op fordi den her ordning ikke er tilstrækkelig god og nu

den frivillige ordning ikke er tilstrækkelig god og hvis det viser sig at der er en unødig partikeludledning unødig forurening osv

på en tilstrækkelig god måde er det så alligevel ikke meget fornuftigt at man også fra transportministeriets side pålægger lufthavnen at opføre sig på en rimelig og mere

så tror jeg ikke at selve lovforslaget løser problemet med hvad der foregår i omegnen af lufthavnen der er der jo almindelige regler for og det er

loven om private fællesveje og og færdselsloven som regulerer det her i sidste ende er det jo i virkeligheden politiet der skal sættes ind her om jeg så må sige de har rigeligt at lave i forvejen det er jeg med på

som de har lyst til det er som udgangspunkt særdeles sjældent at det er en statslig opgave at blande sig i markedsdannelsen

har vi jo også her med en opgave at gøre som kan have et vist monopollignende præg som flere har været inde på og som kan kræve en særlig samfundsmæssig bevågenhed da rigtig mange mennesker for eksempel er nødt til

gå ud og ind af lufthavnen hver evig eneste dag i dette tilfælde skal vi forholde os til en problemstilling hvor der tilsyneladende allerede er indgået frivillige aftaler om et trafikledelsessystem som det nu engang hedder

også at man allerede har mulighed for vederlagsfri af og pålæsning inden for det her kvarter som lovforslaget også foreskriver

nødvendigt med lovgivning i liberal alliance ønsker vi ikke at skyde gråspurve med

som i forvejen bruges alt for meget i dette land hvis vi som lovgivere skulle være utrygge ved at man grådigt udnytter et de facto monopol og malker systemet som vi har hørt det til ugunst for transportaktører og transportaktører og passagerer synes jeg hellere vi skal starte med at bede

og give selskabet mulighed for at redegøre for økonomien og altså med andre ord sikre

om et lukket kredsløb og naturligvis revisorpåtegnet som

ordning som vi kender fra mange andre selskaber i dag er det sådan at staten ejer omkring fyrre procent af kastrup lufthavn

i hvert fald orienteret så det vil i øvrigt også undre mig hvis ikke staten har mulighed for at gøre sine interesser gældende uden at skulle diske op med et lovforslag der regulerer en virksomheds fri næring et lovforslag rettet mod sig selv bør i hvert fald ikke være det første man tyer til efter vores opfattelse hvis det ender med lovgivning på området

oplyst hvilke konsekvenser det så kan tænkes at have for de allerede indgåede aftaler som er frivillige vi skulle nødig ende med at opnå det modsatte af det vi egentlig ønsker

bare sige at som lovforslaget ser ud

meget betænkelige men vi vil selvfølgelig ikke afvise

lufthavn måske godt lige kunne tænke sig om man kunne tjene lidt ekstra penge

passagererne ved at lægge en afgift på busser og taxaer

hvert fald talt med nogle parter ude i branchen som siger at den stadig er for dyr

er den rimelige pris for at få lov at komme og hente nogle folk i lufthavnen

og have noget mandskab der kan få folk hen til taxaer

den rimelige pris derfor er

en god idé at vi nu laver noget regulering hvor transportministeren transportministeriet får hjemmel til at foretage en vurdering og så også få

at tager en lufthavn for mange penge så går det ud over dem der transporterer sig det går ud over turismen og det går også ud over nogle af

små virksomheder nogle små busselskaber eller taxavognmænd det synes jeg ikke er rimeligt så derfor skal vi beskytte de små som jo ikke har en stor forhandlingskraft over for en stor lufthavn når der skal sættes priser derfor støtter radikale venstre det her lovforslag og er rigtig glade for at

fra oktober to tusind og femten og der roses ordningen jo altså

at der sker en fair fordeling mellem de forskellige taxaselskaber de har jo forskellige størrelser og har forskellig størrelse flåde der sker

af køreturene

har en mulighed for at gå ind og regulere det her i tilfælde af

der ligesom leverer passagererne

de fly der kommer ind så jeg synes det er fornuftigt at vi

meget

er københavns lufthavn vi snakker om og de kan jo presse de her mange mange små virksomheder til at betale mere end hvad der er rimeligt der synes jeg at det

beskytter de her små virksomheder ved at gå ind

man nu rent faktisk tager den pris som det koster at betjene lufthavnen eller

når de skal ind at forhandle med lufthavnen fordi den jo bare

køre passagerer fra lufthavnen

begrænset betaling for taxaerne så kan man meget berettiget rejse diskussionen om hvorvidt det i sådan en situation er nødvendigt med en lovgivning vi havde for så vidt gerne set at den frivillige aftale havde haft mulighed for at køre i en længere tid men når nu situationen er at de skriftkloge i ministeriet mener at det er det her der skal til

skulle være sådan et dokumenteret behov for den her lov

regulering der er en monopollignende tilstand med en lufthavn derude som er meget dominerende

om graden af konkurrence er stærk nok på den anden side

taxaselskaberne er ret stærke

og de også være i stand til at kunne forhandle sig frem til

jeg ikke se behovet for at vi går ind og laver lovgivning jeg synes man skal være meget varsom med det og jeg synes der er kræfter som regulerer priserne så er det som udgangspunkt ikke det rigtige at man politisk går ind fastsætter

er tale om frivillige aftaler mellem private aktører så vi forholder os ganske skeptisk til

masse partikeludledning og problemer nu har jeg jo noteret mig at

grøn farve og

en oplagt mulighed at bruge det her lovforslag til at få reguleret det så borgerne

det gør så at de her taxaer holder og venter alle mulige andre steder og der er det jo at det her lovforslag kan være med til at stille nogle krav til lufthavnen om hvordan de håndterer det her så der er plads til de taxaer der gerne

som passager har man jo også oplevelsen af at det er blevet sværere

alle tiders chance for både at gøre noget for miljøet

nemmere for borgerne

bedre for taxabranchen at lave en god forretning

konkurrence nok inden for taxaområdet generelt således at taxaerne har mulighed for

vil vi meget gerne snakke om men det er jeg ikke sikker på

hele udvalget at jeg meget gerne kommer i udvalget hvor vi kan drøfte nogle af de her synspunkter jeg tror vi

starte et lidt andet sted end debatten har gjort i

nemlig tage udgangspunkt i at formålet med lovforslaget

at sikre en fri adgang til og fra vores lufthavne der skal vi netop standse op og huske

det er tilgangen til lufthavnen vi taler

er en del der synes at man burde kunne komme til en lufthavn og fra en lufthavn uden at skulle til at betale for

huske at lufthavnene er lokale monopoler

i dag kan vi ikke forhindre at lufthavne gør selve det at komme til og fra lufthavnen til et område hvor der

man kunne måske godt prøve

skal til og fra for at lade sig

vi taler slet ikke om transporten vi taler alene om det om man kan komme til

at folk har behov for at få adgang til lufthavnen når de for eksempel skal på en flyrejse eller de bare gerne vil byde et familiemedlem velkommen hjem efter en lang rejse

få adgang til lufthavnen skal man til at betale for

man kan jo sagtens regne ud at

med stor sandsynlighed vil kunne udtænkes forskellige former for direkte eller indirekte betaling og jeg er bare nødt til sige at regningen naturligvis kun

ét sted hen det vil gøre det dyrere at rejse for almindelige mennesker og for alle dem som

lad os nu lige huske hvad det var sådan som jeg ser

det var jo sådan at der sidste år var

indføre betaling for adgang til københavns lufthavn tilbage i december sidste år skal man jo huske lå der en helt klar plan for hvordan det skulle foregå et udbud af taxibetjeningen havde som formål at give det vindende taxiselskab eneret på at tage kunder op ved taxikøen i

en betaling for at give den her eneret med lovforslaget som vi drøfter her i dag er

der to ændringer i luftfartsloven for det første fastslås det at lufthavnene skal give fri adgang for transport af personer til og fra deres ankomst og afgangsterminaler og gratis parkering i mindst femten minutter for private biler

sikker på sådan her

for det andet sikres det så at lufthavnene fortsat kan lave trafikledelsesordninger det vil sige for eksempel opsætte bomme og signaler for at forbedre adgangen til lufthavnene og udnyttelsen af faciliteterne til parkering så lufthavnene får mulighed for at opkræve betaling fra taxiselskaberne og busselskaberne men kun til at dække de direkte omkostninger der er ved trafikledelsesordninger bestemmelsen om betaling skal beskytte såvel taxiselskaberne og busselskaberne

en vedtagelse af lovforslaget får kort fortalt den konsekvens at borgerne sikres et bredt udbud af muligheder for transport til og fra lufthavnene at lufthavnene kan forbedre udnyttelsen af adgangsveje og opholdsarealer gennem en effektiv organisering af trafikken

taxiselskaber busselskaber og deres kunder beskyttes mod at blive ramt af urimelige ekstraregninger så jeg vil bare afslutningsvis endnu en gang takke for de positive bemærkninger som jeg

blive fastholdt under udvalgsarbejdet i et sådant omfang

dannes et bredt flertal for lovforslaget jeg hørte under debatten her at nogle sagde at

når nu man havde lavet en frivillig ordning

at en frivillig ordning først kommer når man er klar over

jeg kan simpelt forstå at man ikke startede med

lave en frivillig ordning når det nu var det man gerne ville så havde det jo slet ikke været nødvendigt at begynde at forberede et udbud men det var faktisk først derefter da vi begyndte at sige

være fri adgang til de her steder det og jeg vil også gerne sige

komme med nogle trafikformer skal være sådan at man har fri adgang til de steder

finde ud af hvordan man laver det vi har jo fri konkurrence på flyrejser og taxiselskaber og så videre det er noget

fri adgang til og fra de her steder der synes jeg altså at man skal sikre befolkningen det

er gratis at parkere i hele aalborg lufthavn medmindre

så bare kom til aalborg det er den lufthavn hvor der er størst vækst og størst udvikling i form af flyafgange og andet

at så drop københavn og tag bare en tur til til aalborg

er en rigtig fantastisk lufthavn og jeg behøver

og så kan sablen i skeden igen og sige at det våben trækker man en anden gang hvis det skulle vise sig at der

et behov jeg synes bare at lovgivning i sig selv er et onde og skal holdes nede

fri adgang til lufthavne det tror jeg alle kan indse ikke mindst lufthavnene selv fordi de er interesseret i at der kommer kunder og at så mange som muligt nemt kan komme ud og bruge

om der virkelig er et behov eller

monopol og der er vi normalt enige om at når nogen har monopol på

har vi nogle helt andre regler vi går ind og kigger på og det

jeg i hvert fald forsvarer loven her er

skal det koste det eller det altså jeg

man ikke engang har sikret en ret til at

nogen af men altså det kunne man såmænd også hvis det var

man kan tage høje priser og lufthavnsafgifter osv

man

nu

privat foretagsomhed hvis vi er i den situation at problemet reelt er løst vil ministeren så ikke være med til at vi udskyder det her et års tid jævnfør det vi også hører fra enhedslisten

den sunde fornuft råde så vi ikke går hen og skyder gråspurve med kanoner så synes jeg også lige jeg vil nævne eksemplet med at staten jo kan få varetaget sine interesser igennem ejerskabet er det ikke lidt mere lempeligt og lidt mere på venstres banehalvdel rent politisk at det er den måde man løser problemer på

det på men det skal jeg også gerne svare på skriftligt så vi får det helt præcist jeg kan kun sige at når sådan en sag her faktisk er forholdsvis enkel for mig

og jeg har altså den holdning at hvis det er et monopol man har med at gøre synes synes

at begynde at udnytte om folk i grunden kan få adgang til ens lufthavn har man jo lov til at mene at

gøre for at sikre at der er et naturligt flow som man ikke

skal stå en ministeriel embedsmand og sige duer duer ikke

ikke både være et problem at vi har for mange taxaer

for få taxaer og hvad er det man skal gøre når man nu frivilligt har aftalt at man at man løser det ved en

aftale med et stort taxaselskab

holde nede på amager og brænde benzin af det gør man jo ikke for sjov

efter den frivillige aftale tror jeg at man er begyndt at få alle de taxaer holdende rundtomkring på villavejene for de kan jo ikke længere holde nede ved lufthavnen

går da ud fra at når man har lavet en frivillig aftale og har en forståelse med hinanden

vi ser bare på at man ikke udnytter sin

så skal administrative barrierer gøres så overkommelige som muligt det skal ske samtidig med at der i danmark føres effektiv kontrol med at de udenlandske arbejdstagere der arbejder i danmark fuldt ud lever op til danske faglige standarder samtidig er det afgørende at omrejsende arbejdstagere ikke medvirker til social dumping i værtsmedlemslandet med l to og tredive gennemføres dele af det reviderede anerkendelsesdirektiv fra to tusind og tretten der gør det lettere på tværs af eu lande at få godkendt erhvervs og uddannelsesmæssige kvalifikationer

af regulerede erhverv helt konkret betyder lovforslaget

at der indføres et europæisk erhvervspas i første omgang for et begrænset antal regulerede erhverv det elektroniske erhvervspas er

der ønsker at arbejde i et reguleret erhverv i et andet eu land erhvervspasset skal på baggrund af imi informationssystemet for det indre marked sikre at der udvikles fastlagte og elektroniske procedurer for anerkendelse af erhvervskompetencer på tværs af eus grænser erhvervspasset vil samtidig betyde at arbejdstageren kan starte processen vedrørende anerkendelse af erhvervskompetencer i hjemlandet men den endelige afgørelse om anerkendelse af kvalifikationer ligger hos værtsmedlemslandet

hvis personer der arbejder med børn eller sundhed er blevet forbudt at udføre

derudover vil advarselssystemet afsløre identiteten på personer der i forbindelse med ansøgning om anerkendelse af kvalifikationer har begået dokumentfalsk man kan således berettiget forvente at vi fremover vil se færre sager hvor eksempelvis læger uberettiget og til skade for patientsikkerheden har fået lov at praktisere i danmark afslutningsvis vil jeg i forlængelse af blandt andet los høringssvar anføre at det er vigtigt for socialdemokraterne at l to og tredive ikke påvirker danmarks mulighed for at stille krav til sundhed og sikkerhed på arbejdsmarkedet og at l to og tredive ikke ændrer på at arbejde i danmark også fremover

på danske vilkår med de bemærkninger kan jeg

mere dagens lovforslag giver nok ikke anledning til helt så meget debat som flere af de kommende temaer grundlæggende handler det om at implementere et eu direktiv som giver bedre muligheder for at få anerkendt uddannelser og dermed udøve lovregulerede erhverv på tværs

det er grundlæggende naturligvis helt fint

formelle uddannelseskompetencer man har ved en ansættelse men at det handler om de kompetencer man i øvrigt har og

helt fint at vi har styr på at lægen sygeplejersken jordemoderen har en formel uddannelse som principielt er på niveau med den danske samtidig er det helt essentielt for behandlingen af lovforslaget at det kun handler om anerkendelse af uddannelsesniveau derudover

naturligvis også vigtigt at vi kan sætte ekstra krav for eksempel sprogkrav ministeren har oplyst i høringskommentarerne at sprogkrav ikke hører under denne lovgivning men for os i df er det bare ekstremt væsentligt at der kan stilles og bliver stillet sprogkrav til for eksempel læger og sygeplejersker

også bekymrende når ministeren oplyser at sprogkravene ikke må overstige hvad der er nødvendigt og rimeligt for at udøve erhvervet dertil kommer at sprogkontrol vil være rimelig og nødvendig for det pågældende job og begrænse et kendskab til et officielt sprog eller hvis dette sprog også er et af unionens officielle sprog et administrativt sprog i værtsmedlemsstaten det kunne umiddelbart lyde meget tilforladeligt

vil blive tolket og brugt så vi er sikre på at vi både kan og vil stille krav til for eksempel læger og sygeplejersker om at de også kan begå sig på dansk på et rimeligt niveau

helt klart at vi skal have præciseret hvilke krav der stilles til sproglige kompetencer

samt hvilken rolle de kompetente myndigheder og arbejdsgiverne har i forhold til sprogkrav og sprogkontrol derudover er der i forslaget en mulighed for delvis anerkendelse af uddannelser det vil sige en anerkendelse også selv om man kun delvis lever op til uddannelseskravene det er for os bekymrende hvis det bliver brugt for eksempel på læger hvem vil ønske at blive behandlet af en delvis uddannet læge ministeren oplyser at

vis adgang til at udøve et erhverv kan afslås hvis der foreligger tvingende almene hensyn

af eu domstolen herunder offentlig sundhed og sikkerhed

til den enkelte myndighed for det respektive erhverv at vurdere om sådanne hensyn foreligger delvis adgang gives ud fra en konkret vurdering fra sag til sag derfor har vi brug for at få oplyst hvordan man vil fortolke og bruge tvingende almene hensyn kunne man for eksempel

fælles krav og retningslinjer der er gældende for alle myndigheder for anvendelsen af delvis anerkendelse herunder en fortolkning af tvingende almene hensyn

jeg sige at hvis vi ellers får det her ordentligt

medlemsstat end den hvor man har opnået sine erhvervsmæssige kvalifikationer

eu statsborger er som udgangspunkt kvalificeret til at udøve et lovreguleret erhverv i et andet eu land hvis vedkommende er kvalificeret til at udøve erhvervet i sit hjemland formålet med lovforslaget er at modernisere systemet for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer så det bliver lettere og mere smidigt at søge om anerkendelse for eu borgere der ønsker at udøve et reguleret erhverv i et andet eu land konkret indeholder lovforslaget blandt andet følgende nye tiltag indførelsen af et nyt europæisk erhvervspas

et andet medlemsland indførelse af regler for delvis anerkendelse

indførelse af fælles uddannelsesprincipper

advarselssystem om frakendelse af retten til at udøve et erhverv og anvendelse af forfalsket dokumentation obligatorisk anvendelse af det indre markeds informationssystem

kvikskranker hvis jeg skal fremhæve et af de nye tiltag er der forslaget om indførelse af et advarselssystem for alle erhverv hvis handlinger kan påvirke patientsikkerheden

der er involveret i uddannelse af børn hvis en person er blevet forbudt at udøve sit erhverv selv midlertidigt vil en advarsel blive sendt til de andre medlemsstater dette skal sikre fortsat forbrugerbeskyttelse og patientsikkerhed i forbindelse med arbejdstageres mobilitet lovforslaget gør det som tidligere sagt lettere for eu borgere at få anerkendt erhvervsmæssige kvalifikationer til at arbejde inden for

erhverv i andre medlemsstater dermed øges arbejdskraftens frie

bevægelighed inden for disse erhverv dette vil lette virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft fra andre eu lande og eu borgerne vil nemmere få beskæftigelse inden for disse erhverv i et andet eu land forslaget vil styrke det indre marked og dermed

andre medlemslandes uddannelser og kvalifikationer ved udøvelsen af en række lovregulerede erhverv og dem har vi rigtig mange af her i danmark en hurtig øvelse på google viste at vi har en hundrede og nitten

har jeg fundet frem til og det er jo alt lige fra udførelse af stilladsarbejde

jurister og revisorer og så videre og så videre altså en lang række erhverv hvor vi har fundet at her er det nødvendigt at lovregulere de kvalifikationer der skal til for at udføre erhvervene men direktivet medfører at vi som folketing og danske myndigheder mister indflydelse på hvilke uddannelser og faglige kvalifikationer der skal kunne give adgang til at udføre de pågældende erhverv her i landet det bliver i stedet overladt til eu og oven i købet til kommissionen der løbende skal udarbejde og justere listerne over hvilke uddannelser og kvalifikationer der skal anerkendes i medlemslandene det er jo helt i strid med et grundlæggende princip om at det skal være værtslandets regler der gælder

også kan få konsekvenser for miljø og arbejdsmiljøstandarder og forbrugersikkerhed og så videre vi er derfor meget enige med lo der i

januar to tusind og tolv konkluderede at direktivet fremmer muligheden for social dumping og begrænser nationalstaternes selvbestemmelse

høringssvar som lo henviser til og i alt væsentligt gentager i sit høringssvar til dette lovforslag

opmærksom på at en meget stor del af de udlændinge der kommer til danmark for at arbejde i byggesektoren er registreret som selvstændige og derfor vil kunne fritages fra forhåndskontrol af deres kvalifikationer denne slækkelse af reglerne favoriserer udenlandsk arbejdskraft på bekostning af dansk og åbner op for social dumping det kan få drastiske konsekvenser for sikkerheden på byggepladserne som i forvejen er en sektor med høj risiko for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed jeg er helt enig i los vurderinger af dette herudover

medfører direktivet at vi køber katten i sækken

samme problemstilling som vi har på andre områder hvor vi overlader det til eu at regulere på baggrund af såkaldt gensidig anerkendelse der er i realiteten ingen

kommissionen selv der har overblik over hvad retstilstanden og praksis er i de otte og tyve medlemslande hvad hele det her problemfelt angår vi aner ikke hvad

at anerkende det lovforslag vi behandler her i dag gennemfører kun dele af anerkendelsesdirektivet men det giver jo de samme problemer i forhold til de emner der behandles vi skal anerkende praktikophold fra et andet medlemsland vi skal anerkende delvis adgang til erhvervsudøvelse i lovregulerede erhverv på et kvalifikationsgrundlag som ellers ikke ville være lovligt i danmark vi skal anerkende uddannelsesbeviser der er opnået på grundlag af såkaldt fælles uddannelsesprincipper og endelig er der retssikkerhedsmæssige problemer med forslaget da det indebærer et brud med hidtidige danske regler om at

uden at den pågældende har givet samtykke til det jeg har selvfølgelig bemærket

begrundelse i tvingende almene hensyn altså hensynet til almenvellet for eksempel sundhed og vældig godt men det betyder at det i sidste ende er op til eu domstolen at afgøre om en sådan afvisning er i strid med reglerne om fri bevægelighed der er bestemt ikke positive erfaringer hvad det angår her kan man bare se på at laval dommen hvor domstolen slog fast at henvisningen til almene hensyn ikke kunne bruges som begrundelse for at de svenske bygningsarbejderes konflikt

lovlig domstolen dømte som bekendt konflikten ulovlig blandt andet med henvisning til at den begrænsede den fri bevægelighed der skal rigtig meget til før domstolen tager henvisninger til almenvellet for gode varer når det drejer sig om fri bevægelighed her er det som regel hensynet

fri bevægelighed for kapital arbejdskraft varer og serviceydelser der vinder vi har endnu til gode at se hvad de konkrete konsekvenser bliver for en lang række lovregulerede erhverv men det er jo mere end rigeligt at vi på denne måde forringer mulighederne for selv at bestemme på dette område enhedslisten kan ikke støtte

det meget uheroiske navn lov om anerkendelse af visse uddannelses og erhvervsmæssige kvalifikationer fortæller hvorfor det er sund fornuft at indføre et europæisk erhvervspas det er sund fornuft at forenkle processen når for eksempel sygeplejersker eller fysioterapeuter søger arbejde i andre eu eller eøs lande

det er sund fornuft at have et sæt mindstekrav som

inden for de her fag det er sund fornuft at anerkende udenlandske praktikophold og det er sund fornuft at styrke beskyttelsen af patienter og forbrugere med et advarselssystem endelig skal det bemærkes at forslaget har en målsætning eller en hensigtserklæring om at arbejde for deregulering hvor det giver mening uden at gå på kompromis med for eksempel beskyttelsen af patienter og forbrugere det er et projekt liberal alliance i højeste grad glæder sig til at opleve bære frugt

undgår man ikke helt der lægges op til en administrativ praksis der er endog endnu mere kompleks end den vi har i dag med det indre markeds informationssystem så er der det evige spørgsmål om datasikkerheden for personfølsomme oplysninger her er det vigtigt at man ikke forledes til at tro at målet helliger midlet

et godt og praktisk lovforslag der fremmer arbejdskraftens frie bevægelighed og gør hverdagen lettere både for mange enkeltpersoner og mange virksomheder det tilslutter vi os i liberal alliance og vi ser frem til den videre

at udøve et lovreguleret erhverv i en medlemsstat

udlændinge at opnå anerkendelse for de kvalifikationer som de har med sig hjemmefra når de kommer til danmark og varetager et erhverv eller et praktikophold den mobilitet og mangfoldighed og læring på tværs af grænser som lovforslaget understøtter ser vi som en stor fordel ikke bare for dansk erhvervsliv men for dansk samfundsliv i det hele taget

i bemærkningerne til lovforslaget står der anført at

jobs og vækstskabelse jeg kunne rigtig godt tænke mig at der også havde stået at

komme til danmark og få et job er jo at ikke alene hjælper man en udlænding med at få et job ved at gøre det nemmere men det styrker jo også dansk erhvervsliv og social bæredygtighed på arbejdspladsen når vi blander forskellige kulturer og forskellige kompetencer og forskellige erfaringer

for alternativet handler international udveksling af job og kvalifikationer nemlig ikke kun om at skabe økonomisk vækst det handler om andet og mere end det nemlig også om perspektiv det handler om udsyn om mangfoldighed og ikke mindst om globalt medborgerskab til sidst

vi ser gerne at man fra regeringens side også arbejder for at gøre det nemmere for borgere der kommer

sige anerkendt og godtaget de kompetencer og kvalifikationer som de har med sig og her tænker jeg selvfølgelig i særdeleshed på blandt andet de mange syriske flygtninge der kommer til danmark veluddannede og med rigtig gode kvalifikationer og kompetencer og som vi i høj grad bør hjælpe til at få en fod inden for på det danske arbejdsmarked

skyld for deres integrations skyld

særlig høj grad også for os danskere og for de danske arbejdspladser så vi fremmer den kulturelle mangfoldighed alternativet ser det her lovforslag som et skridt i den rigtige retning og vi kan derfor støtte

hvorfor er det nu vi har brug for det jo det er jo nu engang sådan at hvis vi kigger på hvor mange mennesker der er i danmark til at betale regningerne til at gå på arbejde til at sørge for

som går på arbejde og betaler regningerne og det vil sige

hænder kloge hoveder mennesker der kommer

med en uddannelse og kan hjælpe os med at betale regningerne

de havde spurgt deres virksomheder hvad de største problemer var og

for virksomhederne var mangel på kvalificeret arbejdskraft og behovet for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft så for danske virksomheder er det også helt centralt at de kan få

mennesker med en høj uddannelse og det er jo det det her skal hjælpe

mennesker med en længere uddannelse tager et job i danmark så skaber de en

i tvivl om det er rigtigt hvad jeg står og siger så kan man jo spørge dansk industri eller lo hvis man vil over på den anden side

for nylig at vi mangler udenlandsk arbejdskraft så er der forskellige

jeg synes det er værd at lytte til og få diskuteret men overordnet

er det vigtigt for radikale venstre at vi kan rekruttere udenlandsk arbejdskraft der er højtuddannet

at udenlandsk arbejdskraft skal være velkommen her i landet men at det skal

på lige vilkår og at lo ser en klar fare i direktivet og i det her lovforslag

for at kunne løfte danmark for en række forskellige erhverv

er det sådan at vi inden for en lang række erhverv mangler uddannet arbejdskraft vi mangler specialiseret arbejdskraft og det man kan se lige nu

i europa sker det at der nogle steder er høj arbejdsløshed og

steder meget lavere arbejdsløshed det vil man kunne jævne ud ved at

den her lov hvor man siger du kan tage dine kvalifikationer med dig fra det ene sted til det andet i det hele taget

har fået en kvalifikation i det land de kommer fra

kan bruge dem her

når man rejser ud midlertidigt kan sige jeg har altså de her kvalifikationer fra danmark og dem vil jeg gerne anerkendes for

de tæller sådan set lige så højt som dem i har i det land som jeg nu er rejst til så vi synes sådan set at der er en naturlighed i det her lovforslag vi har også læst

høringsnotatet og høringssvarene og er også bekymrede for om

er noget af det vi vil være opmærksomme på i høringsprocessen altså

det her under den forudsætning at der sker en overholdelse af de danske faglige faglige og disciplinære rettigheder jeg læser rigtignok at lo har betænkeligheder jeg læser sådan set også

rimeligheden i at man kan tage sine kvalifikationer med sig fra land til land men også under

de kvalifikationer med dig jeg vil også som studerende i danmark kunne sige nu rejser jeg til et andet land og de kvalifikationer som jeg tilegner mig der skal jeg da have lov til at bruge et andet sted

tror faktisk på at danmark i fremtiden

inden for en række brancher vi kan så godt tage en diskussion om hvad det er for nogle brancher får brug for specialiseret arbejdskraft udefra jeg ser gerne at man

de uddannelser som udenlandske arbejdere medbringer

som jeg også sagde vi kommer ikke til at bakke op

kommer til at svække de fagretlige rettigheder i danmark

vil der blive sendt en advarsel til alle medlemsstater og det er jo godt fordi vi blandt andet så skulle kunne undgå at danske læger som har fået frataget deres autorisation i sverige eller norge alligevel ender med at behandle videre i danmark til skade for patienterne når man modtager behandling i danmark skal det være trygt og sikkert man skal ikke frygte for om vedkommende har de rette kvalifikationer og kompetencer som kræves og det gælder både for

vil direktivet give mulighed for at arbejdsgivere på tværs af landegrænser er i stand til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft fra andre steder i eu og det mener vi giver en bedre mobilitet på tværs af europas grænser

vil vi spørge ind til hvorfor regeringen har valgt en overimplementering af direktivet så det ikke kun gælder for eu og eøs lande

uddannelses

i et andet eu land det kommer især dansk erhvervsliv til gode da det gør det nemmere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft som den radikale ordfører også var inde på derudover kan danskere der ønsker at prøve lykken i et andet land nemmere få anerkendt deres kvalifikationer i dette land det er centralt for regeringen at vi også med de nye regler kan være trygge ved de kvalifikationer som udlændinge har med her til landet kravene til at få adgang til at

er de samme og man skal stadig være fuldt kvalificeret men det bliver mindre bureaukratisk at søge om det

sprogdelen og lignende vil jeg gerne henvise til udvalgsbehandlingen der vil også være dele af

aspekt som enhedslistens ordfører har fremført under flere af sine spørgsmål

jo helt enkelt at det netop er medlemsstaternes kompetence at fastsætte regler for adgang til udøvelse af erhverv så der bliver ikke tale om de bekymringer som enhedslistens ordfører har rejst dermed takker jeg for debatten og

hvis personerne opfylder betingelserne i anerkendelsesdirektivet

at det her lovforslag bygger på princippet om gensidig anerkendelse af uddannelser og uddannelsesmæssige kvalifikationer

derfor helt afgørende at vi stiller krav til de forhold som de arbejder under man skal ikke blive syg af at gå på arbejde så enkelt kan det siges det skal tværtimod være trygt sikkert og sundt at gå på arbejde i danmark derfor er vi fra socialdemokratisk side også glade for at der i foråret da vi havde regeringsansvaret blev lavet en bred aftale om en styrket arbejdsmiljøindsats som vi så kan få behandlet i folketinget nu med lovforslaget følger vi op på den del af aftalen om en styrket arbejdsmiljøindsats der blandt andet omhandler at vi øger antallet af tilsyn med virksomheder der har de største arbejdsmiljøproblemer det betyder at firs procent af tilsynene målrettes de virksomheder som har størst problemer i forhold til arbejdsulykker samt psykiske og fysiske overbelastninger

den del af aftalen der siger at et dårligt arbejdsmiljø under ingen omstændigheder må være et konkurrenceparameter hvorfor vi hæver bøderne for de grove

og giver mulighed for at offentliggøre navne på de virksomheder der groft overtræder reglerne det skal styrke arbejdsmiljøindsatsen og sikre at flere danskere får et godt

sikkert arbejdsliv lovforslaget trækker derfor i den rigtige retning i forhold til at sikre et bedre arbejdsmiljø det gør regeringens finanslovsudspil til gengæld ikke her lægger regeringen op til at skære en hundrede og fyrre stillinger eller hele tyve procent af arbejdstilsynets budget det er meget voldsomt og vil særlig ramme den forebyggende arbejdsmiljøindsats for eksempel i forhold til vold på arbejdspladsen og gennemførelsen af tilsyn inden for de særligt nedslidningstruede brancher det skaber ikke et tryggere sikrere og sundere arbejdsmiljø tværtimod

derfor dybt bekymrede for konsekvenserne af regeringens bebudede besparelser på området vi ved at vejen frem er at investere i et sundt og trygt arbejdsmarked særlig hvis vi skal nå målet om at nedbringe antallet af ulykker og overbelastninger i to

derfor prioriterede vi i vores regeringsperiode at forebygge fysisk og psykisk nedslidning og fastholdelse

i den rigtige retning i forhold til et bedre arbejdsmiljø

nedskæringer som regeringen lægger op til

konservative og det var dansk folkeparti arbejdstilsynets indsats og tilsyn bliver med dette lovforslag i højere grad målrettet de virksomheder

risikovurdering og tilsyn i virksomheder der ofte har arbejdsmiljøproblemer øges altså fra fem og halvtreds

med dette lovforslag skærper vi endvidere straffen for overtrædelse af arbejdsmiljølovene bødeniveauet forhøjes hvis der foreligger skærpende eller særligt skærpende omstændigheder

vidtrækkende konsekvenser i dansk folkeparti mener vi at arbejdsmiljøet skal tages meget meget alvorligt med højere bøder

sender vi her fra folketinget et stærkt signal om at vi ikke vil finde os i at man som arbejdsgiver groft tilsidesætter medarbejdernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen som noget nyt bliver det også muligt at differentiere bøderne ud fra virksomhedens størrelse

en forseelse kan betragtes som en særligt skærpende omstændigheder udvides

skade på liv eller helbred eller fare herfor eller at den fysiske eller juridiske person inden for fire år tidligere er blevet straffet for grov overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen

for gældende arbejdsbeskyttelsesregler med lovforslaget

det også muligt at virksomheder der groft overtræder reglerne kan offentliggøres på arbejdstilsynets hjemmeside som en slags offentlig gabestok i dansk folkeparti mener vi at dette i sig selv kan være en motivationsfaktor for at få styr på arbejdsmiljøet ude på virksomhederne

arbejdsgiverens ansvar at sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og i dansk folkeparti ser vi det

og tyve arbejdsmiljøstrategien er der opstillet ambitiøse mål på tre områder fem og tyve procent færre alvorlige arbejdsulykker tyve procent færre psykisk overbelastede tyve procent færre med overbelastninger af muskler og skelet lovforslaget som vi

at vi kan nå de vigtige mål for medarbejdernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

nå så jeg kunne godt tænke mig

den ene hånd et lovforslag og vi gennemfører den her plan og samtidig går

forebyggelse af de arbejdsulykker og nedslidninger som der reelt

vi jo se på de midtvejsmålinger som vi har fået nu så derfor

kvittere for at dansk folkeparti holder øje med det her det gør vi også selv

holder fast for at vi kan sikre os at de mål vi reelt har sat os

en af danmarks farligste brancher landbruget kunne være en anden

hvor fem og tyve procent ville være en meget meget lille reduktion i forhold til hvor stort et antal

i de brancher de er ekstremt farlige og der er ekstremt

aftalen målet er at flere mennesker i danmark får et godt og et længere arbejdsliv aftalen betyder bla at arbejdstilsynet fremover skal føre endnu flere tilsyn med virksomheder med størst risiko for arbejdsmiljøproblemer og færre tilsyn med virksomheder der har styr på arbejdsmiljøet helt konkret bliver andelen af virksomheder der udvælges til tilsyn fordi de ofte har arbejdsmiljøproblemer øget fra fem og halvtreds procent til firs

til eftersyn via en stikprøve så ingen kan være sikker på at undgå kontrol aftalen indeholder initiativer

flere oplysninger skal tælles med når en virksomhed udvælges til tilsyn og tilsyn skal gennemføres dér hvor arbejdet bliver udført nystartede virksomheder skal have tilsyn tidligere og arbejdsmiljøcertificerede virksomheder med problemer kan nu også

der bliver også en bedre kontrol af arbejdsmiljøcertificeringen arbejdstilsynet og branchearbejdsmiljørådene skal koordinere deres indsats og der skal laves forsøg med at anmelde risikobaserede tilsyn

er det stadig væk meget meget vigtigt at dårligt arbejdsmiljø aldrig må blive et konkurrenceparameter

tilsyn med virksomheder der overtræder reglerne groft bliver skærpet og brud på arbejdsmiljøregler bliver hurtigere fulgt

der er regler for samarbejde om sikkerhed og sundhed som også bliver skærpet jeg hæfter mig ved at parternes roller i det her forlig også bliver skærpet og at vi i langt højere grad får forpligtet parterne til at tage et større ansvar for arbejdsmiljøet derfor er denne aftale og denne lov et godt og vigtigt skridt

at man med den ene hånd laver en ny strategi og med den anden hånd fyrer tyve procent af folkene i arbejdstilsynet hvordan skal det gå

hvis ordføreren tænker tilbage på dengang da ordførerens parti var støtteparti

indgik det jo ikke i regeringens finanslovforslag men alligevel lykkedes det at få forhandlet nogle flere kontrollanter ind i arbejdstilsynet så jeg kan sige der er ikke fyret nogen i arbejdstilsynet der pågår en finanslovsproces og det vil være alt for tidligt at spå om hvordan den kan ende

have

huske de såkaldte forebyggelsespakker derudover

i det arbejde og den undervisning som sker ude på amu centre og erhvervsskoler

jeg mener absolut ikke at arbejdsmiljøet sejler ikke på nogen måde men jeg synes måske lige at det ordføreren skal overveje lidt inden

ordføreren bider mig for hårdt i haserne

det som jeg nu bliver bebrejdet af ordføreren

de penge der er tilbage forsvinder væk det vil sige at

det er en fornuftig måde at lave finanslov på og lave

at barerne kommer til at spille en lidt anden rolle og at parterne er blevet involveret yderligere

at tale om de mere umålelige

som de ramte udsættes for

mennesker dør på danske arbejdspladser der er virkelig penge og lidelser at spare ved en styrkelse af den forebyggende indsats det første

i lovforslaget er at man skal målrette

de skal dog anmeldes en måned før afholdelsen

betyder det flere eller færre påbud betyder det flere eller færre bøder ændrer det på virksomhedernes evne til selv at løse arbejdsmiljøproblemerne

vi ved det ikke vi ved det især ikke når vi skal se det i sammenhæng med regeringens alvorlige nedskæringer i

er jeg bange for at myndighedsvaretagelsen alt andet lige vil blive svækket

vil de skære tyve procent af myndigheden arbejdstilsynet væk tyve procent hver femte person i

ret alvorligt så kan man have nok så ambitiøse

også at de andre indsatser som arbejdstilsynet laver så bliver svækket de uanmeldte besøg som efter min mening er meget meget væsentlige det er virkelig noget der giver noget bliver jo næsten umulige at få gennemført de besøg hvor man bare

grundlæggende viden om tingene og om

det er kedeligt at man polerer facaden men tømmer huset for indhold det andet handler om at

der er under skærpet tilsyn af arbejdstilsynet vil blive offentliggjort på arbejdstilsynets hjemmeside

smileyordningen det er sig ganske udmærket så kan man jo da se hvem banditterne er

arbejdsmiljøet for det tredje handler lovforslaget om at skærpe straffene for overtrædelse

en skærpende omstændighed det hilser jeg velkommen det samme gælder størrelsen på virksomheden set med enhedslistens øjne er der tale om meget forsigtige stigninger i bøderne for at risikere andres liv og helbred på arbejdspladsen det undrer os at grundbøden ikke er hævet i lovforslaget og det er påfaldende at frihedsberøvelse endnu ikke er bragt i anvendelse ved de danske domstole

når en arbejder er slået ihjel på grund af for dårligt arbejdsmiljø denne del af loven bør skærpes endelig bør der indføres en straf for gentagne alvorlige overtrædelser

hvor arbejdsgiveren og eventuelt arbejdslederen kan fradømmes retten til at drive virksomhed og til at være leder det vil være ganske rimeligt set i forhold til hvilke straffe vi har for at forulempe

det sidste

lovforslaget indeholder er at virksomhedens arbejdspladsvurdering vedrørende elektromagnetisk stråling

om naboers interesse for viden om elektromagnetisk

men også underentreprenører ansatte vikarer og deres fagforeninger alt i alt må jeg sige at de fire

er fornuftige opstramninger af arbejdsmiljøloven men de slår ikke til hvis vi for alvor skal gøre indhug i de årlige nye ulykker og arbejdsbetingede lidelser derfor varsler vi en række

lovforslaget og er klar til at forhandle og nu kan jeg ikke lige se venstres

jo der sidder han både om det her lovforslag

om finansloven hvis nogen skulle have lyst til

forhandle med os i den sammenhæng jeg er helt sikker på at vi kan møde med en række forslag der for alvor

samme høje ambitionsniveau når det kommer til arbejdstagerne som

ordføreren understregede her i ordførertalen hvis en arbejdstager gentagne gange bryder arbejdsmiljøloven selv om

er til stede skal sådan en

arbejdstager så også kunne mærke højere bøder skal han så også have muligheden for at

at enhedslisten mener om hvor

dårligt arbejdsmiljø nu har vi så valgt det her neutrale udtryk der skal der skal ordførerne huske at retten til at lede og fordele arbejdet hører sammen med det objektive arbejdsgiveransvar

tilbyder at arbejderne og arbejdsgiveren kan dele ledelsesansvaret fint nok så er der også et ligeværdigt ansvar men der er jo et asymmetrisk forhold mellem arbejdsgivere

retten til at afskedige folk og til at finde sig en ny arbejdskraft det er det der ligger i det asymmetriske

det

for dårligt arbejdsmiljø og lade dem være som har styr på tingene over de sidste ti år i danmark

arbejdstilsynet blevet tilført stadig flere ressourcer det er sket på trods af at omfanget af anerkendte arbejdsskader har ligget på et stabilt niveau

ikke nogen sammenhæng mellem den politiske prioritering og den faktiske udvikling i anerkendte arbejdsskader de samlede udgifter til arbejdsmiljø og arbejdsskadeområdet udgør over ni milliard kroner om året udgifterne

det er for eksempel arbejdsskadeforsikringspræmier finanslovsbevillinger og arbejdsgivernes administrative omkostninger til det her område vi bruger en halv procent af vores bnp på området langt flere ressourcer end vores nabolande og vel at mærke uden at kunne dokumentere at vi får en merværdi i form af færre arbejdsskader for de flere ressourcer vi bruger på området i forhold til vores nabolande alle højtudviklede velfærdssamfund det er ikke hensigtsmæssigt det er udtryk for et af de områder hvor logikken synes at være at jo flere ressourcer man tilfører jo bedre bliver det og at man fuldstændig er blind for at der naturligvis er en faldende effekt

sidste krone man ligesom putter i et område sådan er det afkastet af investeringen er naturligvis faldende jo flere ressourcer man bruger på området

er en udmøntning af en aftale mellem den tidligere regering dansk folkeparti venstre og det konservative folkeparti om

en styrket arbejdsmiljøindsats lovforslaget medfører bla

at arbejdstilsynet i højere grad bliver risikobaseret arbejdstilsynet skal i fremtiden målrette deres indsats mod de virksomheder hvor der er problemer med arbejdsmiljøet

det er et skridt i den rigtige retning som vi finder godt

dog godt at man kunne have været mere ambitiøs på det her område når man læser lovforslaget kan man konstatere

forventes at medføre færre omkostninger for

på det her område er færre regler

jeg har et helt katalog af eksempler

virksomheder som ikke oplever arbejdstilsynet som en positiv medspiller men som tværtimod oplever at arbejdstilsynet ændrer praksis uden at virksomhederne er klar over det og sætter ind over for ting som er helt uforståelige for virksomhederne og også for virksomhedernes ansatte

eksempel være en virksomhed med få ansatte en lille startupvirksomhed som får at vide at de skal købe plader

deres stole på kontorerne kan rulle på uden at der er noget ønske om det eller at der pludselig bliver ændret praksis sådan at

skal man have sikkerhedssko på når man går ud på lageret for at hente noget altså ting som ikke har ret meget med sikkerhed at gøre men som besværliggør hverdagen ude på virksomhederne unødigt

være bevidste om at det der først og fremmest sikrer et godt arbejdsmiljø i danmark

de mange mange milliarder vi bruger på det det er at vi har en kultur rigtig god kultur

ude på virksomhederne hvor arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer arbejdsgivere og ansatte i det hele taget arbejder sammen med det fælles mål

have et sikkert og godt arbejdsmiljø og vi har formentlig det bedste arbejdsmiljø i verden der er i hvert fald ikke andre lønmodtagere i verden der er så tilfredse med at gå på arbejde som de er i danmark men

er nogle tidsler mener vi overordnet set at det her lovforslag

lyst til at få myndigheden på besøg det er klart det er noget der siger sig selv

jeg vil gerne spørge ordføreren hvor mange ansatte var der i arbejdstilsynet

og skal man sige at et stabilt

ulykker om året og at det er okay at det er et stabilt niveau og at det må vi finde os i fordi

vi nok aldrig helt af med men det betyder jo ikke at man ikke skal være fornuftig i forhold til at prioritere ressourcer til et område og vi mener ikke det er fornuftigt at tro på at jo flere ressourcer man

specifikt det her område jo færre arbejdsskader kommer der der vil ske arbejdsskader

at hvis vi for eksempel fordoblede ressourcerne til det her område så ville vi se en halvering af arbejdsskaderne sådan sådan fungerer

arbejdsskader og har relativt få arbejdsskader i danmark er at vi har et rigtig godt samarbejde ude på virksomhederne

helt overordnet på arbejdsmarkedet er store konflikter mellem arbejdsgivernes ønsker og lønmodtagernes ønsker altså ordføreren synes efter min opfattelse

hvor arbejdsgivere og arbejdstagere ikke arbejder sammen det synes jeg ikke er en korrekt gengivelse

de arbejder sammen om at løse de her problemer og det synes vi er rigtig godt

over tres milliarder

også i sådan en regnskabsøkonomisk sammenhæng at så kan det godt være at det er en god investering

samfundsmæssige regnskab lad det nu være for det synes

så vigtigt her det rigtig rigtig vigtige er at vi får forebygget at folk bliver syge jeg noterer mig at ordføreren siger at det er vigtigt med

allervigtigste hvordan har ordføreren det så med at de penge der

indtil nu indtil første januar er afsat i finansloven til at lave forebyggende arbejde til at hjælpe virksomhederne med at samarbejde arbejdsgivere og arbejdstagere

arbejdsskader og så opsummerer man det til et beløb men jo ikke de anerkendte arbejdsskader det vil sige

som jo ikke bliver godkendt

sige anerkendt som arbejdsskader

manipulerende at stille

det andet er at jeg synes at de besparelser der er lagt op til på finansloven

fornuftige set i lyset af at vi netop bruger rigtig rigtig mange ressourcer på arbejdstilsynet i danmark

man nu laver en lovgivning hvor man siger at nu målretter man i højere grad de ressourcer mod de virksomheder hvor der er

præmissen om at jo flere ressourcer man

til produktionstab og i forhold til udgifter direkte til de mennesker som

det er interessant at ordføreren siger at vi skal gå efter det som virkelig giver resultater

at gå ind og kigge på de særlige indsatser som arbejdstilsynet har

laver kampagner direkte ude på byggepladser

endda ved de risikobaserede tilsyn som man laver i dag

hvor stort sygefraværet er synes jeg vi skulle komme i gang med at udlicitere rigtig mange opgaver til de private

der er sygefraværet langt langt lavere så det vil være en fornuftig vej at gå det private er tilsyneladende langt bedre til at skabe et godt arbejdsmiljø som giver lavere sygefravær så lad os komme

næste er

virksomheder der har den største risiko

at firs procent af tilsynet fremadrettet skal være

tilsyn ud fra en indeksbaseret risikovurdering

vi gerne støtte en bred politisk aftale om at forbedre arbejdsmiljøindsatsen

overordnet livskvalitet i samfundet og vi finder det samtidig ubetvivleligt at gode arbejdsforhold faktisk betaler sig for virksomhederne heldigvis ved vi at

rigtig mange virksomheder lægger en stor indsats i at sikre deres medarbejdere ordentlige vilkår og der er sket forbedringer rigtig mange steder men der er fortsat områder hvor der er behov for en styrket indsats for eksempel viser en rapport fra det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø en kedelig statistik for antallet af beskæftigede der overbelastes psykisk på arbejdspladsen vi finder det positivt at tilsynet med dette forslag i højere grad målrettes en risikobaseret indsats

men men fortsat har bevaret de her stikprøvekontroller samlet set er det vores overbevisning

indsatsen for et bedre arbejdsmiljø og forhåbentlig kan de nye målrettede indsatser også vende udviklingen for det psykiske arbejdsmiljø så alternativet er

og vi ser frem til det videre arbejde med forslaget som

ikke at leve op til kravene det er der desværre virksomheder som

er selvfølgelig helt afgørende at

et skarpt øje for at de regler vi opstiller på arbejdsmiljøområdet bliver

og at der bliver slået ned i forhold til de virksomheder som ikke overholder dem vi skal være med til at skubbe den her indsats i den rigtige retning sådan bliver vi også set på ude i verden og det er vigtigt at

og også skal anses for det på linje med en række andre

overtrædelser altså egentlig kriminalitet og

men en tydeliggørelse af at når der er grove overtrædelser så skal der også

sættes ind hvordan sanktionerne så specifikt falder

der skal dømme men jeg

er et lidt bedre værktøj end end det vi har brugt for nogle år siden

uddannelsesinstitutioner og derved statslige arbejdspladser

er jo lidt sådan at nu står vi her og behandler et lovforslag som på den ene side sikrer en målrettet indsats sikrer højere bøder sikrer at vi sætter ind over for de grove overtrædelser som vi skal

nærmest er til ingen verdens nytte eller at vi skal benytte os af det her instrument i endnu højere grad det er jeg også ærgerlig

psykiske har store omkostninger menneskeligt og økonomisk på den baggrund er det både uforståeligt og kynisk at regeringen i finansloven lægger op til dramatiske nedskæringer over for arbejdstilsynet

det vil uden tvivl trække et blodigt spor over hele landet hvis regeringen kommer igennem med sine besparelser

vil få et alvorligt knæk med kombinationen af besparelser og fokuseringen

risikerer vi at arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø skubbes i baggrunden men netop udfordringerne med et uholdbart psykisk arbejdsmiljø kræver i de her år flere ressourcer især hvis det forebyggende arbejde skal lykkes

lovforslaget som vi behandler her lægger op til at gå mere målrettet efter de største syndere og samtidig hæve straffen herunder også gennem en offentliggørelse af virksomhederne som udsætter de ansatte for fare sf synes det er en god idé at koncentrere indsatsen og slå hårdere til med hammeren over for arbejdsgivere der springer over hvor gærdet er lavest til glæde for deres egen kortsigtede profit men til skade for de ansatte og

den samlede samfundsøkonomi lovforslaget er ikke noget stort skridt men det er dog et skridt i den rigtige retning og derfor støtter sf

vi i stedet for bruger ressourcerne der hvor der er mest

er blevet sagt her om arbejdsgivere generelt og forholdene på arbejdsmarkedet men selvfølgelig

jeg vil nok sige at jeg er mere enig med herre joachim b olsen som har

vi bruger enormt mange ressourcer på tilsyn og kontrol med virksomheder i danmark og

dårligt arbejdsmiljø ikke bliver en konkurrenceparameter og at virksomheder der groft bryder arbejdsmiljøreglerne straffes med større

indeholder tre tiltag som alle er nødvendige for udmøntningen af aftalen forslaget indeholder for det

at vi kan gennemføre en yderligere målretning af det risikobaserede tilsyn det betyder at arbejdstilsynet fremover i højere grad vil målrette det risikobaserede tilsyn mod de virksomheder som forventes at have de største arbejdsmiljøproblemer det mener vi i regeringen er en rigtig vej at gå

ressourcer på de virksomheder som både kan og vil tage hånd

antallet af muskel og skeletskader med tyve procent og at nedbringe

folk der er udsat for dårligt psykisk arbejdsmiljø med fem og tyve procent

lavet sagt okay vi prøver nogle nye ting blandt andet med det risikobaserede tilsyn for at pege derhen og nå det vi gerne vil

har gjort det vel vidende at vi samtidig har en forebyggende indsats

vi står jo på hele platformen hvordan

der hedder det forebyggende arbejde hvordan i alverden skulle vi så kunne nå de måltal som vi har sat os i

er et rigtig godt forslag fordi det er et forslag der giver mulighed for på en helt anderledes måde end tidligere at målrette og

nogle særlige og tidsbegrænsede bevillinger til særlige tilsynsindsatser i de sidste år det er bevillinger som under alle omstændigheder stod over for udløb det er fuldstændig korrekt som det er blevet nævnt og også har været til debat i salen her at det bevillinger

samtidig med at vi satser på at indfase omlægningerne i arbejdstilsynet som følge af det forslag

behandler i tinget i dag det mener vi er den rigtige måde at gøre det på

skal være opmærksom på at de bevillinger

godt fremad men det er kun

tilsynet det handler jo overhovedet ikke om den forebyggende indsats det

regeringen sparer væk er alt det der handler om det forebyggende det som skal sikre at det

og det kan jeg bare ikke se optræde nogen steder

på nogen måde at acceptere et ringere arbejdsmiljø men vi har en ambition om at bidrage til at rollefordelingen imellem virksomheder virksomheder og medarbejdere og virksomheder og tilsyn bliver

har bedt om ordet

det er den eneste måde hvorpå danmark med sikkerhed kan fortsætte som fuldgyldigt medlem af europol ikke desto mindre har forslagsstillerne mod bedre vidende efter min opfattelse garanteret danskerne at vi fortsætter i europol samarbejdet efter et nej

når enhedslisten samtidig åbenlyst giver udtryk for at være imod europol samarbejdet ja så runger nejsidens garantier underlig hult forslagsstillerne pålægger regeringen at optage forhandlinger om en parallelaftale men en parallelaftale er ikke nogen god løsning det er nemlig usikkert om vi kan få en vi har fået afslag på to ud af seks anmodninger og selv

forhandlingerne tage tid erfaringsmæssigt har det taget fire

fem år og i mellemtiden står dansk politi så uden for samarbejdet indholdet af en parallelaftale vil i givet fald også afhænge af hvad man måtte kunne forhandle sig frem til

så er der en ting som jeg mener man overser jeg ved ikke hvordan man skal bede om at få en parallelaftale

noget som ikke eksisterer endnu og forhandlingerne om den nye europol forordning er stadig i gang samtidig er det forkert at norge island og schweiz har parallelaftaler med europol europol har derimod indgået operationelle aftaler med disse lande men det er slut med den nye forordning og derfor ikke en mulighed for danmark

attraktiv for danmark norge har blandt andet ikke direkte adgang til europols informationsdatabase men skal i hvert enkelt tilfælde bede europol om at søge det er baggrunden for at norge fik søgt højst to tusind gange i systemet i to tusind og fjorten mens dansk politi søgte over halvfjerdstusind

af samme grund har politiforbundet advaret imod at danmark blot tilknyttes europol igennem en aftale som den norske

ikke skulle lykkes med parallelaftalen ja så skal vi ifølge forslagsstillerne til en ny folkeafstemning for kun at tilvælge europol

bliver overstatsligt når danmark overgår til tilvalgsordningen det er nyt for mig at dansk folkeparti tilsyneladende er blevet tilhængere af schengen det betyder selvfølgelig også at hele diskussionen om at etablere permanent grænsekontrol bare er ren og skær snak for det kan man ikke hvis man samtidig vil være medlem af schengen desuden handler afstemningen den tredje december ikke kun om europol vi ønsker at tilvælge to og tyve andre retsakter som er i danmarks interesse som justitsminister betyder det selvsagt meget for mig at danmark effektivt kan være med til at bekæmpe cyberkriminalitet menneskehandel

som deres europæiske konkurrenter jeg har endnu til gode

et eneste argument imod at vi skal være med på de områder og det udelukkes

endelig er forslagsstillerne nervøse for

der vil ske med den danske udlændingepolitik det forstår jeg ikke helt for det fremgår tydeligt af den politiske aftale at den danske udlændingepolitik fortsat skal fastlægges i danmark derudover slog statsministeren i sin åbningstale fast at danskerne vil blive spurgt ved en ny folkeafstemning hvis et flertal i folketinget på noget tidspunkt måtte ønske at danmark skal deltage i den fælles europæiske asylpolitik venstre socialdemokraterne og det konservative folkeparti har tilkendegivet at det er en forudsætning

at der afholdes folkeafstemning forud for sådan en beslutning udenrigsministeren har den toogtyvende oktober fremsendt et ændringsforslag til folketingets europaudvalg

hermed skulle jeg mene at diskussionen om asyl og indvandring i forhold til eu spørgsmålet skulle være

man stemmer ja den tredje december omvendt forekommer det mig meget uklart hvad man får hvis man stemmer nej så regeringen kan på den baggrund ikke støtte

at de to ud af seks anmodninger

parallelaftaler begge er indgivet forud for lissabontraktatens ikrafttræden og kan ministeren bekræfte at de tekniske sonderinger som er blevet ført i forhold til indgåelse af en parallelaftale blev standset

jeg garantere derudover

lissabontraktaten har forhandlet parallelaftaler og det er et åbent spørgsmål

at gøre det efter lissabontraktaten det er ikke så afklaret men at det tager tid

vil ikke bebrejde den tidligere regering at man besluttede sig for når man ikke vidste hvilken parallelaftale man skulle indgå

det som den her regering også gør nemlig at afvise et forslag om at forhandle om noget man ikke aner hvad

halvfjerdstusind gange i europol registeret hvorimod norge kun havde søgt to tusind gange

europol hvor har ministeren dog den skrøne fra

set ligegyldigt men befolkningens intelligens

med regler der kan ramme folk som

er helt fint at vi er enige om europol og det andet men hvad så med de

dengang det var den regerings beslutning men vi opponerede ikke imod det og det var jo fordi man

her i eu hvad har det af konsekvenser for danmark

vil have af betydning for danmark og jeg er endnu mere

stemmer ja men det er jo sådan at vi får lov til at vælge

nøjagtig hvad vi vil være med i for eksempel det med tilholdet som jeg stadig væk ikke forstår om dansk folkeparti er imod eller hvad og hvis man ikke er imod

hvilke af de to og tyve retsakter

hvis man tager rocker bande kriminalitet var det for eksempel dansk politi der bragte det ind i europol samarbejdet og fik det gjort til en del af europols strategiske arbejde på grund af den grænseoverskridende karakter det er fordi vi har den placering i europol

i beslutningsforslaget er decideret forfejlede oplysninger

decideret faktuelle fejl men også fordi vi i socialdemokratiet er mere optaget af at bekæmpe kriminelle end at diskutere eu teknikaliteter

for at komme den skadelige kriminalitet til livs først til de faktuelle fejl i forslaget

udmærket er bekendt med er udlændinge og

december derfor er det noget vrøvl at sætte det ind i et beslutningsforslag det er slet ikke en del af denne diskussion

med europol som det fremgår af forslaget

europol har indgået med en række tredjelande og som blandt andet giver adgang til udveksling af personoplysninger men de operationelle aftaler kan slet ikke sidestilles med et fuldgyldigt medlemskab af europol da de blandt andet ikke giver direkte adgang til europols informationssystem som justitsministeren også nævnte i sin tale

at de nu er det største borgerlige parti i folketinget og efterhånden har mange år på bagen på den politiske scene derfor er det ikke urimeligt at forvente at forslag der bringes i folketingssalen er i overensstemmelse med sandheden

det her forslag er som bekendt fyldt med faktuelle fejl og der er altså potentiale for endnu en tur i detektor

vi socialdemokrater stadig væk afvise

er nemlig ikke det bedste værn mod kriminelle som dansk folkeparti her foreslår og jeg står fuldstændig undrende over for

at stramme grebet om pædofile om menneskesmuglere om it kriminelle og andre svindlere og bedragere og

leve i frygt når hun er på sommerferie

afstemningen den tredje december

jeg forstår ganske enkelt ikke at

fru trine bramsen har hørt udtale sig om at det her

ikke skulle indebære en juridisk mulighed for at afgive suverænitet på asyl og udlændingepolitikken hvis fru trine bramsen kan nævne én jurist

folketinget forholde sig til det men ikke når det kommer til udlændinge og asylpolitikken

der er samtidig indlagt

som nedlægger veto ja så skal der

asyl og udlændingepolitik

det

indholde

set de andre lande i eu der skal tage stilling til om de vil danmark eller ej og det synes jeg er uhensigtsmæssigt

det er bedre at vi med den her tilvalgsordning

heldig at få et tilhold mod den her voldelige mand og man vælger at tage til

man vil orientere gerningsmanden om hvor

offeret tager hen i så fald lyder det jo ikke særlig meget som om

sådan i fremtiden hvis vi stemmer ja

hvis man eksempelvis er på en charterferie på mallorca med sin familie og ens

flytter ind på hotelværelset ved siden af så gælder tilholdet prompte så skal man ikke først til at søge om det

når man når man taler med de kvinder der er udsat for det her så er det noget der betyder utrolig meget jeg håber dansk folkeparti vil anerkende det

er en meningsmåling i dag der viser at der er flertal til

men vi hviler jo ikke på laurbærrene

ordføreren sig egentlig at hans parti vil gøre

ordføreren sig så at venstre vil læne sig tilbage og sige

ikke foretage os noget hvad

synes jeg om det

garanti at skulle

gå med ind i en fælles asyl og udlændingepolitik

statsministeren at at man

sådan kunne udstikke nogen garantier på vegne af fremtidigt skiftende regeringer

men vi kan selvfølgelig støtte at man undersøger den mulighed for at have den største handlefrihed man må jo undre sig lidt over ikke alene den nuværende men også den tidligere regerings holdning i den her sag

hvis vi ikke fuldt og helt tilslutter os europol danmark vil stort set synke i havet og blive overtaget af kriminelle men den situation har været kendt siden to tusind og ni hvor lissabontraktaten trådte

situation ville opstå og i seks år har skiftende regeringer siddet på hænderne

noget som helst intet har de gjort selv om de

at den situation ville opstå

angiveligt fordi europol skal bruges som murbrækker ikke for at være med i europol men for at få afskaffet den danske befolknings ret til at bestemme over retspolitikken i danmark

folkeafstemningen handler om

forklaringen at vi ikke har forhandlet og fortsat de tekniske sonderinger

kommer til at være resultatet af de forhandlinger der foregår om en ny europol forordning

bede den danske befolkning om at gå til en folkeafstemning om noget som er fuldstændig ukendt

engang kan lave tekniske sonderinger om en parallelaftale jeg er nødt til at sige jasidens

europols database som vi kunne få lov at søge halvfjerdstusind gange i så skyldes det

og justitsministeren svarede selvfølgelig ikke

i europols register end norge har

er med i europol og hvor mange gange man søger

sit politiarbejde

til justitsministeren som justitsministeren desværre ikke vil svare på nemlig

sammenhæng mellem bekæmpelsen af kriminalitet og hvor mange gange man sender en anmodning

en femtedel af samtlige anmodninger

eller tyskland eller andre omgivende lande

hænger jasidens argumentation sammen men jeg forstår godt at man bliver ved med at snakke om de her ting

og skal minde os om at holger danske sidder nede

det her egentlig handler om nemlig at man ønsker

afskaffe befolkningens retsforbehold og i stedet for lave et tilvalg for politikerne det støtter enhedslisten ikke men enhedslisten kan støtte at man begynder en forhandling om en parallelaftale med

oplysninger det er jo sådan at der videregives oplysninger fra europol i to forskellige formater nogle der handler om personoplysninger og nogle der handler om mere generelle oplysninger og personoplysninger

som jo ikke ligefrem er kendt for

sige den allerstørste sikkerhed

er det for os afgørende at den parallelaftale også adresserer de spørgsmål der er med datasikkerheden

på spørgsmålet jeg kan sige at det vi vil arbejde for et stærkt politisamarbejde og en god retsbeskyttelse af borgerne

selv om det der kommer til sidst ikke er noget man kan lide

hvor man kan sige fra helt frem til sidste øjeblik

egentlig er nemlig en fuld og endelig afskaffelse af retsforbeholdet så tusind tak for det

som vi behandler her må jeg sige at jeg synes at timingen

i to tusind og seksten

danmark derfor vil løbe ind i problemer i forhold til vores retsforbehold det har man altså vidst siden lissabontraktaten trådte i kraft den første december to tusind og ni og derfor er det selvfølgelig meget sent

tage hånd om det her problem

stilling til en anden retlig tilgang til danmarks samarbejde i forhold til blandt andet europol så stillet over for valget mellem en parallelaftale og så aftalepartiernes

frem for en parallelaftale men når vi vender os imod den her model som

aftalepartierne præsenterer danskerne for så hænger det sammen med proceduren for tilvalg af eventuelle fremtidige retsakter vi er ikke enige i at man for al tid og evighed skal skal placere kompetencen til at afgive suverænitet på danskernes vegne i

skulle stå med et nej den tredje december det kan godt være at en parallelaftale vil kunne opretholde danmarks deltagelse i europol men men i vores optik

for at påvirke politisamarbejdet i den retning som vi ønsker det

med i det for mig er det meget vigtigt at den danske deltagelse i europol er både aktiv og forpligtende vi bør ikke bare skumme fløden

vi bør i en række andre ting inden for eu og være med til at skabe det solidariske fællesskab der skal til det fremhæves i bemærkningerne til forslaget at hvis retsforbeholdet omdannes til en tilvalgsordning indebærer det at danmark i fremtiden har mulighed for at tilslutte sig

for der ligger desværre en aftale mellem de fem aftalepartier

det er vi jo selvfølgelig rigtig ærgerlige over i alternativet da vi mener at

kendetegnes ved at være uden pas

jeg gerne gøre lidt reklame for b tre som jeg synes man skulle tage at stemme for i stedet for så vi kan få danskernes svar på netop flygtninge

jeg mener at vi har en indflydelse når vi går med i noget og sidder med ved bordet

den retning vi ønsker som nation og som jeg har sagt tidligere heroppe fra talerstolen

er mest enig med vores kære justitsminister det kan godt være politikere fra andre lande i eu som jeg

støtte det

gå ind i et forpligtende samarbejde men det er imidlertid en politisk realitet at vi kun stemmer om den lille del af det der handler om europol og to og tyve retsakter så selvfølgelig ikke ønsket at give det tilsagn omvendt må jeg sige at jeg betragter det som en politisk realitet at der bliver en folkeafstemning

men vi accepterer som en politisk realitet at der skal være en folkeafstemning før en videre overdragelse af asyl så på den måde har vi på den ene side det

se er i

til et tilfældigt flertal på christiansborg af grundlovens § tyve fremgår det ellers at suverænitetsafgivelse kun kan komme på tale såfremt et flertal på fem sjettedele af folketinget eller et flertal i en folkeafstemning tilkendegiver at man ønsker at afgive suverænitet til en mellemfolkelig organisation afstemningen er foranlediget af

forhold at europol på et endnu ukendt tidspunkt som følge af lissabontraktaten overgår fra at være mellemstatsligt til at være overstatsligt og som følge af retsforbeholdet deltager danmark ikke i samarbejdet om retspolitikken på overstatsligt niveau japartierne har efter

opfattelse set en mulighed for at anvende den situation der er opstået omkring danmarks medlemskab af europol til at realisere hvad man længe har tragtet efter nemlig et opgør med retsforbeholdet for derved at sikre sig mulighed for selv at bestemme hvornår der skal overgives suverænitet på hele det rets og udlændingepolitiske område her har vi så også hørt om garantier for enighed folkeafstemninger solen der brænder ud

at i hvert fald tre partier der anbefaler et ja alternativet socialistisk folkeparti og det radikale venstre helst ser at danmark afgiver retten til at føre en suveræn asyl og udlændingepolitik til eu når japartierne har valgt at bruge europol som murbrækker i forhold til at komme af med danskernes retsforbehold har man dermed også negligeret andre muligheder for at sikre fortsat dansk deltagelse i europol således standsede den tidligere regering eksempelvis de afklaringer af de tekniske forhold omkring etableringen af en parallelaftale om europol som ellers var iværksat i stedet er argumentet nu at man ikke kan indgå en parallelaftale om noget der ikke er faldet

men man kan åbenbart godt bede danskerne om at stemme ja til noget der ikke er faldet på plads det kan jo godt virke anelse besynderligt men afgørende er det i hvert fald at den tidligere regering bifaldet af den nuværende har standset sonderingerne

etableringen af en parallelaftale når dansk folkeparti foretrækker anvendelsen af en parallelaftale som det blandt andet kendes fra norge island og schweiz hænger det sammen med at danmark på samme måde som andre lande der deltager i samarbejdet

hvis det på et senere tidspunkt skulle vise sig at være i vores interesse trække os fra samarbejdet

at mærke udvikler sig i en uhensigtsmæssig retning jeg har også lyttet mig til at det skulle være usolidarisk over for de andre lande at danmark sådan kan plukke det bedste fra samarbejdet og afstå fra det værste men dertil er jo blot at sige at hvis det danske folketing ikke er sat i verden for at varetage danskernes interesser

at mange danskere vil være noget uforstående

hvor lang tid det tager men vi ved at der ikke er nogen lande i eu ej heller kommissionen eller nogen andre der kan komme op med et eneste godt argument for hvorfor danmark ikke skulle kunne få

en parallelaftale om europol

muligheden også for at anvende tilvalgsordningen i en begrænset

som blandt andet venstre og socialdemokratiet men også andre partier synes

suverænitet på dennes vegne dermed også være sagt at en parallelaftale om fortsat dansk tilknytning til europol efter dansk folkepartis opfattelse vil være det mest ideelle der har været sagt mange ting i dag i salen der har ikke været sagt så mange overraskende ting dog har jeg hæftet mig ved at blandt andet fru trine bramsen tog hul på debatten om hvorvidt man kan bruge bemærkninger til et lovforslag til at støtte ret på der må man bare slå fast at juridisk set har bemærkninger til et lovforslag ingen værdi man kan ikke trække nogen ind i en retssag og henvise til bemærkningerne i en lovgivning man kan kun henvise til lovens ord vi har også hørt at der er et tidsproblem at det kan give anledning til meget store problemer hvis

danskerne ikke siger ja den tredje december i det omfang der måtte være et sådant tidsproblem

er det tidsproblem skabt af japartierne som ikke har foretaget sig noget i seks år og som endda

forhandlingerne om tekniske sonderinger vedrørende

masse om børnelokkere og pæderaster og jeg ved ikke hvad som dansk folkeparti og sikkert også enhedslisten og liberal alliance skulle være utrolig gode venner med og der må jeg bare sige i så fald ville det da være noget helt nyt jeg tror at det vil tjene sagen bedst at vi har en afstemning på fair og rimelige vilkår hvor vi ikke skyder hinanden alt muligt i skoene

afslutningsvis

vil jeg takke tingets medlemmer for behandlingen af forslaget og jeg vil da især gerne takke enhedslisten og liberal alliance for den velvillige modtagelse af